udtale sig da det ikke er tilfældet

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

ønsker nogen at udtale sig

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

slutter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

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

i gang med førstebehandlinger og de der ikke ønsker at være i salen bedes stille og roligt forlade den inden

været tid til at forlade salen forhandlingen er åbnet herre leif lahn jensen socialdemokratiet

tak for det det her forslag er en del af den aftale der blev lavet før sommer omkring seniorpension

til at arbejde længere afskaffer man så dokumentationskravet for fastholdelsesfleksjobbere der har under seks år til pensionsalderen det vil betyde at flere vil kunne beholde

gamle arbejdsplads som fleksjobbere hvor der ikke længere vil være krav om tolv måneders forudgående ansættelse efter overenskomsternes sociale kapitler eller på særlige vilkår på borgerens hidtidige arbejdsplads det kræver selvfølgelig fortsat at man opfylder de krav der er til

at få et fleksjob jeg mener helt klart det er et skridt i den rigtige retning og vil betyde at flere fleksjobbere

at arbejde da de fleste virksomheder godt vil beholde en erfaren medarbejder selv om vedkommende ikke kan arbejde på fuld tid jeg tror også det vil betyde at flere vil blive længere på arbejdsmarkedet og derfor støtter

en del af aftalen om ret til seniorpension til nedslidte som et flertal af partierne her i folketinget indgik

aftalen giver

nævnte seniorer der har seks år eller derunder til folkepensionsalderen og som lever op til de almindelige betingelser for fleksjob mulighed for at starte

uden at skulle dokumentere tolv måneders ansættelse

det giver de seniorer som har behov for det bedre mulighed for gradvis at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet det er godt

enkelte men også for de virksomheder der samtidig får mulighed for at holde fast i rutinerede hænder og bedre muligheder for at tage et

at regeringen har tilsluttet sig aftalen om om seniorpension og dermed også denne del af aftalen det har været

at gøre det nemmere at komme i et fastholdelsesfleksjob og med det her lovforslag gør vi det nemmere for dem der er tæt på folkepensionsalderen så jeg skal meddele at venstre

rimeligt godt forslag det er forhandlet på plads i forbindelse med forhandlingerne om

været i i mange år den regel blev fjernet så man umiddelbart hvis man

den arbejdsgiver som egentlig gerne vil beholde en

når det handler om at der skal lande endnu flere lovforslag som faktisk forbedrer vilkårene for fleksjobbere

dem der har seks år tilbage på arbejdsmarkedet det synes vi er en

til seniorpension for nedslidte som vi indgik da vi var i regering sammen med dansk folkeparti og det radikale venstre og siden har socialdemokraterne også tiltrådt forliget dokumentationskravet

for fastholdelsesfleksjob for seniorer skal afskaffes seniorer skal ikke længere være omfattet af kravet om tolv måneders forudgående ansættelse

overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår på den hidtidige arbejdsplads lovforslaget sikrer at det vil gennemføres i det konservative folkeparti ligger det os meget på sinde at seniorer skal have bedre muligheder for at blive på arbejdsmarkedet såfremt de ønsker det der er behov for arbejdskraft ved at fjerne dokumentationskravet for fastholdelsesfleksjob for seniorer sikrer vi at personer med under seks år til folkepensionsalderen som har en væsentligt nedsat arbejdsevne har bedre muligheder for at komme i fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads hurtigst muligt det er vigtigt at virksomhederne har gode muligheder for at beholde værdsatte medarbejdere som har et behov for at arbejde på nedsat tid det konservative folkeparti bakker derfor op om

får ret til fleksjob uden at

hvor mange man forventer der vil bruge ordningen derudover godt tænke os at se nogle tal for tiden efter

i det forslag som

retten til tidlig tilbagetrækning hvordan kommer det til at konflikte med det her og kommer der til at være nogle overlap i det

tænke os at høre lidt mere om jeg ved at det er på vej men det kan jo være at

det vi ser positivt på forslaget

for den opbakning der har været til lovforslaget lovforslaget udmønter et af elementerne fra aftalen om ret til seniorpension for nedslidte fra maj to tusind og nitten som flere ordførere også har været inde på i deres bemærkninger det fremgår af aftalen at personer med seks år eller derunder til folkepensionsalderen som har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne skal have mulighed for at komme i fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads hurtigst muligt med lovforslaget som vi behandler i dag afskaffer vi derfor dokumentationskravet på fastholdelsesfleksjob for seniorer det indebærer at der for seniorer ikke længere vil være et krav om tolv måneders forudgående ansættelse efter overenskomsternes sociale kapitler eller på særlige vilkår på borgernes hidtidige arbejdsplads med lovforslaget får seniorer altså mulighed for at blive ansat direkte i fleksjob

visiteret til fleksjob for så vidt angår nogle af de spørgsmål som herre lars boje mathiesen har

vil komme omkring en hundrede og fyrre personer flere ind i ordningen om året

skønnes at berøre knap ni hundrede fuldtidspersoner

fem og tyve for så vidt angår den anden del af spørgsmålet om hvordan det ser ud efter

forhandlingen er åbnet herre leif lahn jensen socialdemokratiet

vi har rigtig mange vigtige drøftelser her på

det at vi kan gå glade på arbejde og gå lige så glade hjem igen er ufattelig vigtigt det at vi ved at vi arbejder i trygge rammer med fokus på vores alles ve og vel er også ufattelig vigtigt derfor er arbejdsmiljøet et meget vigtigt emne som vi ikke kan diskutere nok

et emne vi hele tiden skal have fokus på sandheden er jo også at de

tyve mål man satte sig for nogle år siden viste sig at gå i den helt forkerte retning og

og et meget bredt politisk flertal har lavet en stor og god aftale det er jeg utrolig glad for og det viser også hvor seriøst man tager det her emne på tværs

parter og på tværs af partierne det kan siges rigtig meget om aftalen hvor mange af tingene er med i dette forslag men jeg vil godt have fokus på den målrettede indsats der fremadrettet bliver gjort

bliver fulgt op med yderligere tilsyn betalt af arbejdspladsen samt højere bøder til dem der ikke retter ind med denne aftale gør vi det nemmere for arbejdsgiverne og sikkerhedsrepræsentanterne at forstå reglerne på deres område og

retter reglerne mere ind efter de enkelte brancher vi gør det dermed mere enkelt mere brancheorienteret og nemmere at arbejde med dem der gerne vil gøre det godt og sikre et godt arbejdsmiljø på deres virksomhed

have al den hjælp de har brug for men dem der ikke vil skal også vide at vi mener det her det er også vigtigt for mig at sige at vi i aftalen har brugt noget tid på at berøre det psykiske arbejdsmiljø

via bekendtgørelser gøre dette område nemmere at forstå og sikre at arbejdstilsynet har de redskaber der skal til for at håndtere de udfordringer de kommer ud for jeg glæder mig rigtig meget til at følge den her aftale tæt og jeg håber og tror virkelig på at den aftale vil give et bedre arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne

man spørge sig selv om det er nok og om vi er tilfredse

faktisk aldrig vi skal blive når det gælder vores alles ve og vel og derfor vil forligskredsen jo selvfølgelig også mødes jævnligt som vi gør i

en rigtig rigtig god indsats i ekspertudvalget styret af pia gjellerup at de kunne lave en aftale og lande et så godt resultat

så svært og kompliceret et område viser bare lysten og viljen fra deres side det synes jeg er rigtig godt

partier der er med i aftalen da jeg mener at arbejdsmiljøet ikke må være en politisk kampplads men noget vi lander i bred enighed og sammen vil følge nøje

i en del af det han siger at vi hele tiden skal have fokus på det her område

tyvetusind erhvervssygdomme om året

det er tredstusind danskere der hvert år bliver helt eller delvist

begrænset i deres evne til at udføre deres arbejde og får en masse personlige smerter ud af det jeg ser nemlig også at arbejdsmarkedets parter rent faktisk

en række kommentarer som ikke er med i det her forslag

arbejdsmarkedets parter især fagforeningerne for at de stadig væk gør os opmærksomme på at der er krav som slet ikke er med i den her sammenhæng men tror ordføreren at det her vil ændre ret meget på

som ikke er kommet hundrede procent med det er jeg klar over hvis det

planen vil jeg meget hellere sige

miljørepræsentanterne virksomhederne at de kan se en forbedring det vil jeg meget meget hellere bruge tid på at undersøge og

og tyve mål for mig drejer det sig om at dem derude

kan sige til os prøv at høre det i har gjort er rigtigt det virker

når vi laver det her forslag for det her ekspertudvalg og den her forligskreds blev jo nedsat for at ændre på den udvikling der betød at flere blev belastet

af det her initiativ og at vi når de mål som er opsat i

arbejdsmarkedets parter jo heller ikke lavet en fælles aftale om det altså hvis ikke de troede på det

dansk arbejdsgiverforening understreger

at sikre små virksomheder bedre adgang til rådgivning ved for eksempel at have en rådgivningspulje

ekspertudvalgets forslag det er den ene ting den anden ting

for nogle mål man skal sætte for

har man ikke indført ønsket

under den tidligere regering hvad mener ordføreren om det

forvente at uden penge

når nu parterne på arbejdsmarkedet er enige om de anbefalinger

små virksomheder har svært ved at overskue de komplicerede spørgsmål omkring arbejdsmiljø og har brug for støtte til rådgivning rådgivning er rigtig rigtig dyrt

har bedt om en pulje på hundrede million

som den tidligere regering tog fra parterne nemlig

million kroner er det ikke rimeligt at vi prøver

er jo en stor del af det som ekspertudvalget er kommet med i deres oplæg til en

gjort en stor indsats og det har også været

på tide at vi moderniserer arbejdsmiljølovgivningen og får strammet op på

tidligere ordførere og jeg synes egentlig at

gennemgå det hele en gang mere og og gentage hvad der er blevet sagt så jeg vil nøjes med at sige at med det her lovforslag

tiltag og ændringer alt efter hvornår eller hvordan og hvorledes oplysningerne kommer ind og hvad en revision af

mulighed for at den her kan komme til at træde i kraft og at den kan komme til at virke og så skal vi selvfølgelig se på de erfaringer vi får fra den nye indsats på arbejdsmiljøområdet

er ingen tvivl om at der er nogle områder i arbejdsmiljølovgivningen som vi har særlig fokus på det er jo blandt andet det psykiske arbejdsmiljø og det er nedslidning og og den slags så det er ikke sådan at

klar til at gribe ind hvis der kommer noget som viser sig ikke står mål med hvad forventningerne har været til indsatsen her men

vi står i de vil forbedre arbejdsmiljøet en lille smule ja men de vil jo ikke løse de problemer vi erkendte i to tusind og sytten hvor

der blev belastet af et dårligt arbejdsmiljø

føler ordføreren sig overbevist om at de her tiltag

drage nytte af den viden vi får når det her træder i kraft og så skal vi

det kan være et af de områder som herre christian juhl nævner ikke lever helt op til forventningerne

vi skal selvfølgelig også være klar til at gribe ind

vi snakker om tredstusind mennesker om året så er vi jo nødt til at gøre arbejdet så godt som vi kan hvis vi har en mistanke om at

ikke slår til så er vi da godt nok

hvorfor har dansk folkeparti afvist at følge fhs forslag på området der er en stribe ændringsforslag til det her fra fh og

delvist fra dansk arbejdsgiverforening som dansk

så skal man nå til enighed og det her lovforslag

det som partierne der står bag kunne blive

er enig i at det er indsatsen på arbejdspladsen der er den væsentlige

den måde som arbejdsgivere og

arbejder sammen på vi giver ikke dem bedre resultater

til de små og mellemstore virksomheder til til at kunnne købe sig rådgivning

for eksempel meget meget svært ved at overskue de komplicerede regler der findes og derfor var der et forslag fra parterne om at man fik en pulje

der gerne vil forbedre arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads

jeg taler om er en hjælp til de virksomheder som gerne vil til at få rådgivning fra specialister for at kunne lave arbejdet bedre selv

endnu et skridt det er meget meget bedre end at arbejdstilsynet

når noget er galt det skal de også men her er der en mulighed som både

som de kunne søge for at få rådgivning

for arbejdsulykker tyvetusind pådrager sig en erhvervssygdom det koster samfundet i omegnen af firs milliard kr og virksomhederne har nogle enorme produktionstab fordi dygtige medarbejdere bliver uarbejdsdygtige i to tusind og sytten fik vi klart syn for at der er en stigning i antallet af mennesker der bliver ramt

arbejder under belastende psykiske arbejdsmiljøforhold og arbejder under belastende forhold hvad angår muskelskelet

klar over at det gik ikke vi var nødt til at gøre et eller

forligskredsen er så endt på de her forslag som er forbedringer de fleste af dem

har sendt nogle forslag her sammen med ministeren og det er alle sammen forbedringer eller i hvert fald præciseringer af den nuværende situation jeg er bange for at vi er i en situation hvor vi langt fra når de mål som vi egentlig havde sat os for

men reduktion

belastninger og reduktion af de alvorlige ulykker var jo de tre mål der blev stillet op og tyve planen så er vi heldigvis blevet klogere til at vi også skal sætte mål op om det kemiske arbejdsmiljø for der

alvorlige skandaler jeg er bange for at vi ikke når de her mål selv om vi lægger fem år til planen hvis ikke vi tager yderligere initiativer end det her og derfor har jeg talt for at vi

det var der ikke lydhørhed for men jeg vil stadig væk sige det er nødvendigt kære kollegaer at vi gør det hvis vi ikke fortsat vil se fyrretusind der er udsat for ulykker og tyvetusind der

for erhvervssygdomme i danmark det tal har været næsten fast i rigtig mange mange år så der skal tages nogle store initiativer jeg har hæftet mig ved at fh altså det tidligere lo har givet en række forslag til ændringer og jeg vil indtrængende opfordre ministeren til at indarbejde de forslag alle sammen i

som vi skal stemme om på et tidspunkt et eksempel ud over dem jeg har nævnt hvor man ikke får de penge man har brug for

tilsynsbogen det er en bog der er på arbejdspladsen så arbejdsmiljørepræsentanter og de ansatte kan se hvad der er kommet af henvendelser fra arbejdstilsynet den fjerner man uden at sikre

får direkte adgang til at se hvad det er for en kommunikation

det mindste man kunne forvente

og arbejdsgiver er totalt ligestillet at arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsgiver altid begge parter er med når arbejdstilsynet er på besøg det var vi enige om i nitten to og halvfjerds og i nitten seks og halvfjerds da vi fik den nye lov men det er lige så langsomt blev squeezed ud og arbejdsmiljørepræsentanterne er ofte kun tilskuere til det her kun tilskuere både fordi de ikke har rettigheder længere

får for dårlig en uddannelse der er ikke ét af de her punkter der styrker arbejdsmiljørepræsentantens situation på arbejdspladsen

kan der være en risiko for at det er sværere

alle partier siger vi er enige om at vi skal den rigtige vej der skal være færre der bliver ramt arbejsmiljøet skal være bedre og så videre

ja men det plaster vi sætter på det brækkede ben helbreder ikke det ben det lapper på nogle ting og det er forbedringer det er jeg enig i men det er meget meget små forbedringer og vi har ikke løst den opgave vi satte os i to tusind og sytten med de her forslag heller ikke med den bekendtgørelse vi får vel er der forbedringer og vel stemmer vi for men jeg vil gerne appellere til at de mennesker der

næste år og næste år igen skal udsættes for belastende arbejdsmiljø

vi kan godt komme meget meget længere med det her også uden at det koster en bondegård tværtimod

som i dag bliver brugt til at lappe på mennesker som kommer galt af sted på deres arbejdsplads det er vores ansvar det er vores alles ansvar hvis vi ikke tager flere initiativer

i ordførerrækken til herre naser konservative folkeparti

ordnede forhold på arbejdsmarkedet som er en aftale tilbage fra vores regeringstid i april to tusind og nitten som et bredt flertal i folketinget står bag et godt arbejdsmiljø er vigtigt for alle denne aftale der bygger på anbefalingerne fra ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen skal bidrage til et godt arbejdsmiljø rundt omkring på de danske arbejdspladser aftalen

fastsætter konkrete måltal for arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau og at rådgivningspåbud ændres til kompetencepåbud så der tages højde for virksomhedernes forskellige behov for kompetenceopbygning desuden bliver det lettere for arbejdstilsynet at få og videregive data i forbindelse med deres tilsynsopgaver arbejdstilsynet skal netop have gode forudsætninger for at kunne udføre deres vigtige rolle og det får de med denne aftale det er desuden vigtigt for det konservative folkeparti at lovgivningen på dette område bliver mere klar og tydelig og vi mener bestemt at denne aftale er et skridt i den rigtige retning for at opnå dette mål et godt arbejdsmiljø er vigtigt for os derfor støtter vi lovforslaget

de er arbejdsgivernes parti de ville i hvert fald gerne

forsvare virksomhedernes interesser og når arbejdsgiverne beder om en lille pulje til de små og mellemstore virksomheder til at kunne lave lave rådgivning og til at

rådgivning så de kan gøre deres arbejde bedre selv hvorfor afviser konservative

så de to parter kan arbejde tættere sammen

et endnu bedre arbejdsmiljø det er jo relativt små beløb hvorfor afviser konservative at de to beløb skal udbetales

vi kan få virksomhederne derude og parterne på arbejdsmarkedet til at handle

dem der skal handle før arbejdstilsynet skal derud og forbyde noget farligt arbejde

det er et vigtigt skridt i den rigtige retning og når både da og fagbevægelsen siger god for aftalen så må

også i dag og i morgen og i overmorgen fordi den

til parterne og til rådgivning for de små og mellemstore virksomheder det kan jo ikke være alle der gerne ville og

er blevet en del af aftalen jeg ved godt hvem det er og derfor spørger jeg hvorfor vil konservative ikke være med til

har nogle bemærkninger men de siger altså god for aftalen

masser af temamøder og masser af forhandlinger

der er selvfølgelig masser masser af brikker i det puslespil

det som vi er mest glade for i alternativet

at vi fik større fokus på de psykiske arbejdsskader

men stress og psykiske arbejdsskader er jo i tiltagende

ting vi er glade for konkrete måltal på brancheniveau målrettet udvælgelse af virksomheder til tilsyn mulighed for

med betydelig fare for de ansatte skærpede bøder ved arbejdsmiljøloven og så videre jeg tror egentlig at grunden til at at der er så mange gode konkrete elementer i aftalen

med i så stor en aftale her som som vi synes giver en masse mening så vi stemmer naturligvis

et af eksemplerne der er et utal af eksempler hvor de stiger moderat vil jeg sige tror ordføreren så at det ændrer adfærden hos en arbejdsgiver der

meget lidt hensyn til sine ansatte synes jeg sgu undskyld sproget er en stigmatisering af arbejdsgivere generelt der er nogle som ikke er gode nok til at passe på

og det er klart at deres bøder skal stige

gør indtryk må vi jo snakke videre og følge

er altså tredstusind mennesker der får skader på deres helbred hvert år det er mange mennesker i et lille land som danmark

en række af de her skader for ikke at sige langt de fleste kunne være forebygget når ordføreren så siger

at det er godt at vi nu får sat nationale mål branchemål og

udmøntes på arbejdspladserne hvad siger

ordføreren så til de bemærkninger der er fra arbejdsmiljørådet

at der ikke bliver koordineret mellem de forskellige niveauer hvor er det initiativ

som er så god på så mange punkter nej det vil jeg

vejen og det er altid give and take

takke herre christian juhl for at

med så længe mange af de ideer som herre christian juhl kom med før herre christian juhl ikke længere

det her i en positiv retning så det synes jeg også

jeg for

jeg vil godt

det mig lidt at man samtidig siger at det ikke har en økonomisk

nogle der ikke følger reglerne derude

ellers er det grundlæggende nogle gode ting et godt og sikkert arbejdsmiljø er noget som

side at der er på de danske arbejdspladser der er rigtig rigtig mange arbejdsgivere derude som gør et godt stykke arbejde

sig i selen for at at sikre sig at deres medarbejdere har det godt

hvor der er plads til forbedringer det tror jeg at alle anerkender det anerkender vi i nye borgerlige

over for det i

til ordførerne for bemærkningerne til det her efter regeringens mening rigtig gode og ambitiøse lovforslag

sikkert og sundt

er jeg også glad for den brede politiske aftale vi indgik i foråret om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet med førstebehandlingen i dag tager vi et vigtigt skridt i implementeringen af den her politiske aftale med den nye lov rækker vi hånden ud til de virksomheder som gør en indsats og arbejder aktivt for det gode arbejdsmiljø samtidig med at vi slår hårdere ned på dem som ikke i tilstrækkelig grad sikrer de ansatte et ordentligt arbejdsmiljø

derfor meget tilfreds med at arbejdsmarkedets parter får en vigtig og fremtrædende rolle i at sætte mål for arbejdsmiljøet

ministeren har arvet et forlig som kunne være meget meget bedre efter min mening hvis vi havde de ambitioner og

der skulle til rent faktisk svigter vi

hvis ikke vi gør det bedre end det

jeg tror ikke på at det her ender med at vi har løst de problemer vi

jeg tror dog vi løser et lille hjørne af dem enig og derfor er

fra ekspertudvalget i hvert fald på ét område og det er der hvor virksomhederne skal betale gebyrer der anbefaler ekspertudvalgt at det sker ved gentagne overtrædelser og der nøjes ministeren og forligskredsen

sker ved ved forbud hvorfor denne svækkelse af forligskredsens

man skal bilde sig selv ind at den her arbejdsmiljøaftale og den nye lov alene kommer til

at udrydde alle arbejdsmiljøproblemer vi har i danmark

naivt og blåøjet at forestille sig men men jeg tror oprigtigt på at der

fra i hvert fald de sidste fire år hvor der er blevet sparet rigtig rigtig mange penge på arbejdstilsynet

samtidig også bliver truffet nogle valg om et skærpet tilsyn

at vi kigger på bødeniveaustørrelserne for de virksomheder

der ikke har styr på arbejdsmiljøudfordringerne og at det kan være med til at løfte arbejdsmiljøet for alle ansatte i forligskredsen har man fraveget hvad kan man sige det der var i den oprindelige aftale for så vidt angår

det viste sig ikke at være en juridisk holdbar model og den er så blevet justeret ud fra de samme principper og det har der været enighed om

når arbejdsgivere og ansatte arbejder aktivt sammen

men den egentlige indsats den forebyggende indsats må vi hellere sige

ansatte og derfor undrer det mig at ministeren ikke har taget de to forslag der er enighed om fra parterne nemlig de hundrede million

til en rådgivningspulje og de halvtreds

direkte er stjålet fra arbejdsmarkedets parter af den tidligere regering hvorfor er de ikke kommet med

for det tidligere at det der jo ligger i aftalen og nu også i det vi behandler i dag var det der kunne opnås enighed omkring uden at skulle redegøre for sådan den finere matematik i det

ambitionsniveau for så vidt angår tiltag der kan forbedre arbejdsmiljøet

af af den her nye arbejdsmiljølovgivning allerede nu i drøftelserne om et forslag til finanslov har vi jo et forslag på der handler om at udvide den arbejdsgiverbetalte periode for sygedagpenge

også gerne skulle virke som et incitament for at forebygge langtidssygdom og dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladser så vi vil gøre mere

at give de børnefamilier der har det svært højere ydelser det er altså kun en uge siden jeg stod her på talerstolen og snakkede om ret og pligt retten til at få en ydelse man kan leve af og

i fattigdom men pligten til at stå til rådighed og gøre sit bedste for at få job eller uddannelse og på sigt bidrage til vores samfund

det samfund op vi har i dag hvis vi stadig væk skal bevare troen på vores

vi også sikre at folk står til rådighed og sikre at vi undgår socialt bedrageri og snyd hvis ikke gør det vil man miste troen og lysten til at bevare et samfund som dette som rent faktisk virker problemet med hele sanktionsområdet er i dag at det er svært at forstå ikke særlig enkelt og at der stadig er nogle der mener at de ikke behøver at deltage i fællesskabet og stadig snyde os andre derfor skal vi altid sikre et mere enkelt system og sikre at folk bliver vejledt ordentligt så de

der også en bedre vejledning end der er i dag til de her mennesker en vejledning der er på en sådan måde at den enkelte borger præcis kan se hvad det får af konsekvenser hvis han eller hun ikke gør det man skal derfor bliver der også langt færre sanktionssatser fra firs til fire og dermed langt enklere regler der er til at forstå med lovforslaget bliver vi også hårdere over for dem som tager til udlandet samtidig med at de modtager en ydelse og reelt ikke står til rådighed

for dem som har et uoplyst arbejde samtidig med at de modtager en ydelse sagt med andre ord det dem som snyder resten af samfundet for at få flere penge til

det vil vi ikke acceptere og det skal stoppes jeg kan da også nævne at noget af det der var vigtigt for os i forhandlingerne som jo var en del af

forhandlingerne med den tidligere regering

skal passe på de aktivitetsparate de svageste dem der ikke kan reagere på sanktionerne det skal vi sige igen

jeg synes faktisk at socialrådgiverne i

at det fremgår af lovforslaget at der fortsat fortsat skal tages hensyn til aktivitetsparate ledige

det altid skal vurderes om en sanktion fremmer rådigheden og bringer

at det altid skal fremme rådigheden og bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet for det er på ingen måde vores mening at ramme dem som er svage og som ikke kan stå til rådighed og som måske slet ikke kan reagere på det her det er tværtimod vores ønske netop at ramme dem som gør det af ond vilje og som enten vil snyde samfundet eller ikke gider gøre noget for at bringe sig selv tættere på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende i forhandlingerne fik

ikke for meget ikke for lidt det vil sige at de også passer på de svageste samtidig

i forhandlingen ønskede vi også en hotline i ministeriet til at hjælpe kommunerne med at kæmpe imod syrienskrigere

det kan vi ikke acceptere det skal vi ikke acceptere og det skal vi modarbejde

så med de ord tror vi på at vi får

et mere retfærdigt system et system der er langt nemmere at forstå og derfor stemmer

at der skal tages særlige hensyn til aktivitetsparate ledige og jeg er enig med ordføreren i forhold til at vi jo ikke ønsker at ramme nogle af de mest sårbare i vores samfund med sanktioner

med at de sanktioner som skærpes blandt andet at man mister sin hjælp i tre måneder

dem der måske ikke forstår det så godt og så står der

at vi også stadig væk skal sikre at hvis vi sanktionerer aktivitetsparate

tage personlig kontakt til dem og hvis ikke vi kan det få fat i

som i høringssvarene kritiserer den her del så vil man gerne være konkret når det handler om skærpelse af sanktioner over for aktivitetsparate men være lidt mere løs med nogle flotte formuleringer når det handler om deres beskyttelse det synes jeg ikke helt

at dem der snyder på vægten dem der ikke gider arbejde dem der ikke står til rådighed

de skal stå til rådighed og de skal

sikrer vi også de svageste og hvis ikke vi gør det så må vi da bare mødes igen og sige hvad

om kommunerne gør det ordentligt og dem der sanktionerer for meget

i finland hvor

kontrolgruppe på to tusind som fortsatte i det gamle system det viste sig at dem som ikke blev tvunget eller sanktioneret på nogen som helst måde søgte lige så meget arbejde som dem der blev i det gamle system kunne man måske forestille sig at tiden for sanktioner og ret

have de ydelser man har krav og ret til og det er vigtigt jeg stod jo også her for en uge siden og forhøjede nogle af dem men jeg mener også

også på at sanktioner hjælper her ja de fleste arbejdsløse vil da arbejde de fleste af dem der går derude vil gerne arbejde jeg møder masser af dem men skal vi ikke også være ærlige og sige

dem kender vi jo også alle sammen og dem der gør det skal ikke have lov til ikke hvis de vil have en ydelse så skal de

stå til rådighed og hvis ikke de står til rådighed har vi sanktionerne

dem i arbejde men de skal stå til rådighed og de skal også selv hjælpe

så vi bruger så uendelig mange ressourcer på at retfærdiggøre en incitamentspræget beskæftigelsespolitik på grund af nogle

alle typer krav alle typer tvang

af de allermest udsatte i aktivering mod tredive procent på landsplan

ikke lidt interessant hvordan folk søger mod arbejde og aktivering når de selv får

hvis man virkelig har den holdning som herre torsten gejl har

ad og selv om mange danskere måske tænker at det er en floskel mere end et udtryk for en faktisk holdning så ligger så ligger der vægt bag ordene vi har et velfærdssamfund hvor man kan

så snart man kan det er en balance som vi hele tiden skal være opmærksomme på og justere og det gør vi også med

lovforslagets hovedmål er at forenkle

gennemskueliggøre de sanktioner kontanthjælpsmodtagere kan møde

står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet ambitionen er klar er man ikke helt klar til at yde

skal man heller ikke i samme grad kunne nyde i dag er sanktionssystemet for uigennemskueligt og uoverskueligt det er uklart for borgere og kommuner hvilke konsekvenser det har

det betyder at

af samfundskontrakten og det er ikke holdbart derfor sikrer vi med dette lovforslag at vi gør sanktionssystemet mere enkelt

til fire sanktionssatser

det lettere for den kommunale sagsbehandler og borgeren at gennemskue at tingene går rigtigt for sig det øger retssikkerheden for borgere og kommuner

og et skridt i den rigtige retning og jeg skal meddele at venstre stemmer

frem eksempelvis helbredsmæssige årsager som var en del af loven før og som

for eksempel helbred i forhold til

friholde den pågældende borger

for sanktioner hvis det ikke fremmer deres rådighed vi har ikke

sanktionere så jeg synes sådan set at vi har fundet en fin balance

den her lov vil ramme måske med aggressiv kraft eller på kanten af samfundet så

der ikke nødvendigvis grund til at at sanktionere og den frihed vil jeg gerne give både borgeren og kommunen

hvordan kan det så være at vi

i det her tillidssamfund og liberale samfund skal have et beskæftigelsessystem

hvor vi fratager folk myndigheden over deres eget liv og

nummer i en kø og udsætter dem for en hel masse ting som

folk den tillid det er at sige du vil gerne bidrage du vil gerne bidrage

vi har et velfærdssystem der bygger på at hvis man har ret til en ydelse får man den men hvis man ikke har ret

finder en fin balance vi lægger større vægt på vejledning

adgang til arbejdsmarkedet

man som kommune heller ikke at sanktionere så

er en del af markedsmekanismen og vil altid være der stor eller lille

passe på at vi ikke i ret og pligt spørgsmålet får det til at lyde som om

lediges skyld og er vi ikke gået for langt med ret og pligt

rådet for socialt udsatte siger at det er potentielt skadeligt for socialt udsatte og skaber mulighed for yderligere marginalisering

bedrageri bliver begået af udlændinge altså mennesker som har fået lov til at komme til landet og takken til danskerne og til samfundet er at man snyder og bedrager

alle de her lappeløsninger

ikke være bedre lettere og billigere hvis man ganske enkelt sagde at udlændinge der kommer til landet skal

komme på kontanthjælp

hegnet vores velfærdssystem

en konsekvens hvis man snyder fordi det svækker tilliden til vores velfærdssamfund

begår socialt bedrageri i det seneste eksempel

ferie i hjemlandet det går ikke

integrationsydelse som ikke er på samme niveau som en kontanthjælp

man også sige at lovforslaget

uendelig ligegyldigt at lave der er én betingelse for at det

det gamle ordsprog der siger gør din pligt og kræv din ret

det ligegyldigt med at lave det her lovforslag men sådan er verden ikke strikket sammen vi ser

svindel og snyd et eksempel som herre lars boje mathiesen nævnte

lufthavnstilsynet det var noget dansk folkeparti fik indført med den tidligere regering

vi kunne se der skete svindel hvis folk ude i kommunerne gør det

er ikke sådan virkeligheden er at der er rigtig mange der prøver at snyde og undlader

gøre deres pligt men alligevel kræver det de mener de har ret til eller også

bare imod uden at sige noget derfor er det her

i det samtidig med at det selvfølgelig også sikrer at borgeren bliver hørt hvis der er noget det er ikke sådan at man bare skal straffe en borger uden at vedkommende er blevet hørt fordi der kan være gyldige grunde til at man ikke kan deltage i

at man har mulighed for at gøre rede for hvad årsagen er

blevet indkaldt til samtale alligevel det skal

hvis man har et dødsfald i familien der er årsag til at man

skal man selvfølgelig gøre sin pligt

bagefter så slap man

folk prøver

det var sådan at borgerne fremover

de aldrig nogen sinde blive ramt af den her lovgivning men desværre

der rigtig mange der ikke gør det og derfor er der rigtig mange der faktisk vil blive ramt

hvor mange der egentlig bliver snuppet der er så lige en ting

aftalt at de kunne tage udlændingestyrelsen med for at kontrollere om de havde

de skriver at de ikke må kontrollere når de har mulighed for at

med derud til kontroller men gennemgående

ikke længere skal betale en efterlevelsesydelse

så det er en lettelse for kommunerne at de ikke skal tænke på det i den forbindelse

lidt andet godt men ellers er det jo sanktioner der ligger i

dansk folkeparti kan selvfølgelig støtte det her

det viser virkeligheden bare

nødvendigt så det bedste juleønske man

folk

gøre før de kræver deres ret

undersøgt behovet for de her sanktioner så vi vidste hvad det var

har et spørgsmål i forhold til den del der handler om boligstøttereglerne der ændres i forhold til sanktionering

princip i sociallovgivningen om at vi skal gøre mest muligt for at borgeren kan blive i sin bolig

bolig betyder rigtig meget og at konsekvenserne af at blive hjemløs er rigtig rigtig store derfor vil jeg bare høre ordføreren

kan være mulighed for

selv dansk socialrådgiverforening og mange flere organisationer kritiserer jo netop og siger direkte at det her vil betyde at flere bliver hjemløse

gør det man skal så bliver man heller ikke ramt på boligydelsen

at de ikke har haft mulighed for at kunne møde frem eller leve op til den her rådighedspligt som også bliver yderligere skærpet med hårdere sanktioner i det her forslag

tænker helt grundlæggende at hvis vi gerne vil se fremad og rent faktisk prøve at hjælpe folk til at få en uddannelse komme på arbejdsmarkedet eller blive en del af fællesskabet og have nogle ben at stå på skal vi så ikke sørge for at det helt elementære og grundlæggende som boligen

derfor er det også pointeret i lovgivningen at man må ikke straffe

man har hørt borgeren om hvorfor

der kan være mange gyldige grunde som ordføreren også siger

man ikke kan deltage og det skal kommunen have rede på før den

man skal jo ikke bare komme ind og så tro at man kan

at være i danmark og nyde godt af ydelserne dansk folkeparti så jo helst at der ikke kom nogen til danmark

vi skal ikke have nogen ind og hvis der så er nogle der kommer og de kan forsørge sig selv og de får ret til at være her

her har vi nok også en forpligtelse til at give

siden den her aftale som lovteksten stammer fra blev vedtaget og jeg håber at den tid har givet anledning til refleksion og at aftalepartierne bag vil genoverveje

om alle elementerne virkelig er noget man ønsker at

dybt bekymret for konsekvenserne af denne aftale de skærpede sanktioner vil ramme nogle af dem i vores samfund som er de mest udsatte borgere og samtidig forringe

i aftalen der kan lyde gode ingen uhensigtsmæssig sanktionering og særlig ikke over for udsatte ledige den vision

fuldstændig enige i men hvis vi går i dybden og kigger på hvad

at en betydelig del af kommunernes sanktioneringer

men i stedet for bliver det enormt konkret når aftalepartierne har valgt at skærpe sanktioneringerne gøre dem højere og forenkle dem på en måde så man som borger ikke har mulighed for

at sanktioneringer har horrible konsekvenser for flere mennesker har det ført til hjemløshed med efterfølgende konsekvenser

vi nævnte tidligere dansk socialrådgiverforening med flere

flere har sagt man kan gøre selv hvis man kunne finde det overskud og klage og man skulle få medhold så kan man jo ikke rulle konsekvenserne af hjemløshed væk med tilbagevirkende kraft og det vil altså være en katastrofe

jamen det er rigtigt vi tog fejl

på den fortid og den situation borgeren så står i

for eksempel ved en udeblivelse

strider imod sund fornuft omkring

bedre livsvilkår så siger man bare jamen vi vil gerne sanktionere med det samme det giver jo ikke mening at hammeren skal falde på den måde

at borgeren mister sin hjælp i tre måneder det er altså

en rapport fra deloitte der viser at du ikke kommer tættere på arbejdsmarkedet ved at blive sanktioneret

at man vil straffe nogen som står i så sårbar en position

de rimelige grunde til hvorfor man som borger ikke kan møde frem

noget der betyder så meget når man står i så sårbar en situation

sagsbehandlerens forgodtbefindende om det så lige er den ene del den ene dag og så

den anden dag

at aftalepartierne nu vil gøre at afgørelse og partshøring bliver sendt i samme brev

altså et alvorligt angreb på borgernes retssikkerhed og den beskyttelse som forvaltningsloven giver i dag i praksis kan det

sættes ud af kraft og i forvejen er det problematisk

bliver truffet på den måde som de gør hvor situationen ikke altid er helt klarlagt

bedre tid til at man kan finde ud af hov hvad er det der er foregået her

at man hjælper den borger bedst muligt det er vel det der er vores fælles interesse og

bliver nødt til at tro på at vi har et fælles ønske her i salen om at hjælpe de her mennesker og ikke skubbe dem længere væk med sanktioner og rokke ved deres retssikkerhed

i mine spørgsmål i dag

aftale om mere enkle og skærpede sanktioner styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger det er en aftale som vi indgik da vi sad i regering og det gjorde vi sammen med dansk folkeparti og socialdemokratiet der indgår desuden yderligere elementer som regeringen har aftalt med aftalepartierne denne aftale indeholder en række initiativer som skal medvirke til at forenkle og skærpe reglerne om sanktioner i kontanthjælpssystemet så kommunerne får lettere ved at administrere reglerne og begår færre fejl reglerne skal desuden understøtte at borgerne reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller en indsats der kan bringe dem tættere herpå

aftalen sigter desuden på at skabe mere og bedre kontrol med udbetaling af ydelser det er vigtigt at folk kan have tillid til kommunerne gør deres job ordentligt og denne aftale vil forhåbentlig bidrage hertil

indfange svindel og det skal de have ros for men de skal også have nogle flere redskaber i forhold til sanktionsmulighederne i de tilfælde hvor reglerne ikke er overholdt skal der være klare og konsekvente sanktioner sanktionsafgørelserne skal gøres hurtigere brugen af skærpede rådighedssanktioner skal udvides og forenkles og vejledning skal forenkles det bidrager denne aftale til og det hilser vi i det konservative folkeparti meget velkommen

jeg skulle hilse fra liberal alliance og sige at de også støtter

det synes vi er en god idé og bakker op om og derfor ville jeg høre ordføreren om

til borgerne og omfanget af og karakteren af

i tyve procent af de sanktioner der blev givet og og videre hen så vil ordføreren

store konsekvenser og der bliver nævnt nogle fine ord om at det ikke må ramme sårbare borgere og ikke må være uhensigtsmæssigt

ordføreren er enig i at det er ret alvorligt så vil ordføreren være positiv over for at vi udvider

kontanthjælpssystemet og det synes vi er fremragende men der har også været nogle eksempler på at kommunerne har begået nogle fejl og det skal vi da se på

masse sanktioner vi putter på og vi ved at udlændinge står for en stor del af det

at udlændinge der kommer hertil skal forsørge sig selv og så ville

man forenkler og i forhold til de sanktionsmuligheder der er her

til udlændinge vores holdning er den at kommer man hertil som indvandrer og skal arbejde så skal man forsørge sig selv men kommer man hertil som flygtning som flygtning

er vi bundet af nogle konventioner der siger at man blandt andet skal have

integrationsydelse i henhold til flygtningekonventionens artikel treogtyvende det er vi bundet af så kan man diskutere beløbet og

som er her på en permanent opholdstilladelse er danske statsborgere

vil konservative støtte et forslag som handler om at udlændinge som er i danmark

skal forsørge sig selv således at overførselsindkomster bliver givet til danske

er man ude i en periode på dagpenge osv så er det fint at det er for en periode men det at vi har nogle

eksempelvis kvinder fra visse lande hvor over tre fjerdedele er på

anden form for overførselsindkomst og det vil vi gerne gøre noget ved for det synes vi ikke er godt og slet ikke når kvinderne er kulturbærere det

det som optager os er sanktionsdelen og tvangsdelen og vi

lov til at læse enkelte op for eksempel

derfor at øge straffen til mennesker der i forvejen kan være socialt udsatte og hvor en reduktion af ydelsen eller ophør

og fattigdommen danske handicaporganisationer anfører at man er særlig bekymret for at de nye sanktionsregler vil ramme borgere med psykiske og kognitive handicap

at mange af de foreslåede ændringer derfor fremstår uhensigtsmæssige

og kan rumme en risiko for yderligere marginalisering

jeg spørger hvordan kan snakken om ret og pligt dog være kommet så

er potentielt skadeligt for socialt udsatte og kan rumme risiko for yderligere marginalisering

hvorfor bliver vi ved med at anse alle danskere som nogle der ikke vil arbejde problemet er

at uden at gøre deres pligt

altid være i vores samfund som det ser ud i dag i

danmark og i udlandet hvor man ser på om folk gerne vil arbejde

de to tusind mennesker der ikke blev tvunget fandt lige så meget arbejde

tilbud de blev helt sat fri de hundrede mest

selv kommunen og to tredjedele af dem var i aktivering

hvis vi har ret tænk sig hvis det viser at vi kan spare mange af de penge vi går

arbejde hvis man sætter dem fri sætter systemet fri

og at bevise at vi tager fejl

vil bidrage til fællesskabet på den måde

hvis de får lov

også vil omfatte aktivitetsparate

derudover skal rammes hårdere hvis der er noget der gør at man ikke møder op

grotesk og absurd og i går havde vi et samråd med beskæftigelsesministeren der handlede om at

her aktivitetsparate faktisk selv om de er ved

i aktiviteter og aktiveringer

stemmer overens med det vi ser i virkeligheden jeg vil spørge om ordføreren

kan få udvidet den årlige praksisundersøgelse til netop også at undersøge de problemstillinger som

vi vil have det væk vi vil have tvangen og kontrollen og administrationen i beskæftigelsessystemet væk

sikre på at hvis vi giver folk myndigheden tilbage

hvis vi brugte de penge på at hjælpe folk individuelt med at komme på benene og komme i arbejde

så hvis enhedslisten er enig i at vi

jeg fornemmer sådan at det eneste der går igen i ordførerens tale er sanktioner vedrørende jobsøgning

reglerne jo sådan at man skal søge de job

er aktuelle for en der passer til en plus at vi

skal hjælpe med at matche de ledige til de ledige job men er det ikke korrekt at

ydelsesmodtager søger de job der er nødvendige de job der

vi havde det sådan allerede da vi skulle stemme

tale gik på at man blev sanktioneret hvis man

så søgte de alligevel job

lidt nemmere at tage hånd om men sanktionsreglen omfatter jo mange andre

er det ikke korrekt herre torsten gejl

søger de job der er mulighed for at søge så bliver man ikke

og hvis de får myndigheden selv og får chance for at få den støtte der skal til

de vil søge uddannelse de vil søge job de vil søge

komme videre men det er bare som om sanktioner i sig selv gør at folk får sådan en kamp mod systemet

at alle vil gøre alt hvad de overhovedet kan

var det ene spørgsmål det andet spørgsmål er

have hele sanktionsdelen væk

hedder sanktioner er ordføreren så ikke bekymret for

der snyder mener ordføreren ikke er nogen der snyder i det her system

aktivt arbejdssøgende og han har stillet op til tre kommunalvalg så selv de der symboler vi har fået på at folk snyder

der er så uendelig få der snyder at jeg

uendelig mange penge på dem vi bruger simpelt hen så mange midler på tvang kontrol og administration

skubbe folk rundt i systemet og

de penge tyder forsøget i finland på slet ikke er

jo bruge dem på at hjælpe ledige på benene med en meget mere individuel indsats det er dyrt

på at et sanktionsbåret system

på at flere vil komme i arbejde

de tilbud som kommunerne giver til de ledige så gode at folk tager imod dem

vi har set eksempler på at man flytter adresse for at kunne få mere i boligstøtte eksemplerne står i kø

fællesnævneren for dem er at det sociale bedrageri der

foregår i danmark i større grad

nu står vi så her med en moppedreng

med sanktioner

øget administration

for lovlydige danske skatteborgere

det er ikke den rigtige vej at gå

man løse problemerne fra bunden og det gør man for eksempel ved at sige at udlændinge der er i danmark selvfølgelig skal forsørge sig selv at folk der kommer til landet selvfølgelig skal forsørge sig selv og at offentlige ydelser kun er til danske statsborgere så vil vi have nået

sociale problemer der også er blandt danske statsborgere de vil være langt lettere at løse og vi vil kunne indrette en

ganske almindelige borgere rundt i et system som mest er til gavn

vi i nye borgerlige utrolig kritiske over for

øgede sanktioner når man ikke samtidig tager fat omkring de grundlæggende problemer som vi har

har fået i dag regeringen og aftalepartierne er optaget af at vores velfærdssamfund bygger på et princip om ret

men hvis vi skal bevare opbakningen til velfærdssamfundet og et stærkt økonomisk sikkerhedsnet for dem der har brug for hjælp må vi også sikre at modtagerne lever

det skal have klare og mærkbare konsekvenser hvis de ikke gør kommunerne skal derfor have mulighed for på enklere vis at kunne give sanktioner til borgere der ikke står til rådighed når de har pligt til det samtidig skal borgerne på forhånd vide hvorfor og hvordan de bliver sanktionerede hvis de udebliver fra et tilbud eller ikke søger job

det sikrer vi med lovforslaget ved blandt andet at indføre fire faste sanktionssatser

at der er bred enighed om at der skal tages særlige hensyn til udsatte borgere for sanktioner bringer ikke nødvendigvis mennesker der er udsatte

har været debatteret her i dag derfor skal kommunerne i hvert enkelt tilfælde vurdere om en sanktion vil fremme

altså en udvidet partshøring med lovforslaget skabes der klare rammer for den udvidede partshøring så kontakten med borgeren kan gå gennem eksempel en mentor eller et tilbudssted

og de der kan og har evnerne skal sanktioneres hvis de ikke opfylder deres forpligtelser men vi skal passe på de borgere der i en periode har det svært

for den brede politiske opbakning der har ført frem til dagens lovbehandling jeg ser frem til den videre drøftelse

det betyde at vi ville have en mindskning i socialt snyd og bedrageri

man fratager folk der har lovligt ophold i danmark

ville være grundlovsstridig

i hvert fald en pointe i den anden del af spørgsmålet nemlig at der desværre er en overrepræsentation af især ikkevestlige borgere blandt nogle af dem der

at vi sikrer at de kan eksistere i danmark det er

af at man indfører eksempelvis madkuponer i danmark

samfund vi har lyst til at have det er ikke det vi synes skal kendetegne et velfærdssamfund det er også en af grundene til at jeg tror at man vil finde at

uenige med andre partier der betegner sig selv som værende en del af centrum venstre eller for den sags skyld længere ude på venstrefløjen det

går ind for at man fører en stram udlændingepolitik vi ønsker et velfærdssamfund der tager sig af de svageste der tager sig af folk der er arbejdsløse

man også nødt til at have en rimelig balance i forhold til hvor mange der kommer til danmark

hvor hurtigt de kommer til danmark og i forhold til i hvor høj grad samfundet evner at integrere dem

jeg har misforstået men er der noget i den her lov eller har jeg misforstået det som gør at ens ægtefælle også sanktioneres ud fra

spørgsmål efterfølgende

sanktionen sker helt med hjemmel i loven der er ikke

mener ministeren så alligevel at hvis det er inden for lovens rammer at det ville give god mening at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere også skal være en målgruppe

at det er bedre at der kommer et fyldestgørende skriftligt svar

jeg lige på stående fod kan huske her

den egentlige lovtekst i forhold til det andet og

at der er lagt vægt på at der skal tages et særligt hensyn til aktivitetsparate

er der jo en udvidet vejledningspligt den betyder at kommunen ved afgørelsen om en forudgående sanktion særskilt skal have vejledt borgeren om risikoen for at få en skærpet rådighedssanktion

der skal være skriftligt vejledet omkring konsekvenserne for hjælpen af gentagne udeblivelser der kunne føre til en skærpet

skal det altså også vurderes fra kommunens side om sanktionen overhovedet er formålstjenlig i forhold til borgerens evne til igen at

som er forbedringer men jeg mener bare helt grundlæggende

fordi man har problemer ud over ledigheden

jeg forstår bare hvorfor ministeren mener at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere at lige den gruppe også skal være omfattet

igen at det er vigtigt at notere sig at hele meningen jo er at der skal tages særlige hensyn

har man jo også pligt til at leve op til nogle af de krav der bliver stillet fra det offentliges side

jeg synes det er vigtigt at kommunerne så også lever op til deres del af det her som jo er hele ideen med aftalen nemlig at man skal vejlede ordentligt og at man skal tage særlige hensyn og det både tror og mener jeg fuldt og fast også

sanktioner jeg synes det har været meget meget interessant med det forsøg der blev startet i kalundborg under den forrige

det viste sig at de mennesker greb deres eget liv og henvendte sig selv til kommunen der kom faktisk flere til møderne end

at tres procent af de mest udsatte

afskrive at man kan

målrettet borgere der ikke lever

helt åbenlyst begår enten socialt bedrageri eller ikke lever

man sige den sociale kontrakt i vores velfærdssamfund nemlig at hvis du får en offentlig ydelse har du også en pligt til at stå til rådighed og at bruge de tilbud som du er blevet sat i gang med og som jo gerne skulle virke for at få dig tilbage i beskæftigelse der er jo meget diskussion for tiden er det for stort et system er det for dyrt et system og så videre

har vi jo set igennem historien og det virker stadig væk den aktive arbejdsmarkedspolitik virker vi har så bare en fælles forpligtelse til og det synes jeg også lovgivningen tager højde for at udsatte borgere

kommer i klemme men at dem der bliver ramt så at sige af det her er folk der helt åbenlyst bryder de aftaler der er indgået eller begår socialt bedrageri

så hvordan kan ministeren sige at det virker

et fikspunkt hvor der på det tidspunkt inden at man indførte den aktive arbejdsmarkedspolitik var over trehundredetusind ledige i danmark så begyndte man at sige der skulle noget helt særligt til for at tage hånd om den enkelte som havde været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid og det er jo det der er blevet videreført så er jeg med på at

konjunkturer og det er meget meget væsentligt også at huske på

er mange borgere der ikke får den fornødne hjælp nogle borgere

det fornødne puf og skub og at vi oven på det har en helt særlig udfordring og det håber jeg også ordføreren anerkender med især rigtig mange ikkevestlige borgere som har en

jo det der samlet set gør at den her type tiltag

vederlag og pension for ministre så den gælder frem til den enogtredivete

og tyve i stedet for at slutte her med årsskiftet socialdemokratiet

er gået så hurtigt hernede i salen og det er jo så det der sker en gang imellem

ville det betyde at ministrenes løn ville stige fem procent ved årsskiftet

at folketingsmedlemmers arbejdsforhold i det hele taget bør svare til de forhold resten af danskerne er underlagt

carl valentin socialistisk folkeparti

været kritiske over for de mange privilegier som vi politikere har som på så mange måder

lønmodtageres favorable pensionsvilkår mens vi beder lønmodtagerne om at være længere tid på arbejdsmarkedet eftervederlag uden modregning uden krav om aktivering uden krav om uddannelse samtidig med at vi pisker dagpengemodtagerne altså arbejdsløse lønmodtagere igennem systemet det er bare nogle eksempler på at de vilkår vi har herinde er stukket af fra de vilkår der er ude på den anden side derfor synes vi i enhedslisten at det her lovforslag er rigtig fornuftigt ministerlønninger er et andet eksempel på

hente penge men også et eksempel på hvor

den gennemsnitlige danske lønmodtagers jeg skal ikke lægge skjul på at enhedslisten havde ønsket sig en permanent løsning her jeg kan ikke forstå hvorfor man ikke gør det permanent jeg er

og rigtig glad for at vi skal diskutere den

politikerprivilegier og løn og pensionsvilkår og alle de her ting men det synes jeg sådan set ikke udelukker at vi allerede nu beslutter

at ministrene godt kan klare sig for lidt mindre

støtter forslaget

løn og de øvrige forhold herinde i folketinget og blandt ministre med det formål at de kommer til at ligne

ministre eller folketingsmedlemmer i dag tjener

der er et månedligt vederlag som ikke er voldsomt højt i forhold til den funktion man har som folketingsmedlem eller minister men til gengæld er

pensionsordning som er meget lukrativ der

om at det er stukket af herinde i forhold til den almindelige befolkning at det jo bare

der er jo jo netop sket det modsatte tidligere var der en kæmpe skævhed i forhold til hvornår man kunne man kunne gå på pension herinde i forhold til hvornår almindelige danskere kunne gå på pension man kunne sågar

ministerpension til sine børn hvis de var under en og tyve år den slags ting er da heldigvis blevet afskaffet i dag er det sådan at man når man bliver valgt til folketinget

pension når man når folkepensionsalderen

den almindelige udvikling af folkepensionsalderen så hvis

så ville det være korrekt at man herinde havde forhold der var stukket af i forhold til resten

i dag har man faktisk lavet nogle reformer så man

de mest skøre ting ud for eksempel det at der var ministerpension til afgåede ministres børn indtil de fyldte en og tyve

tidligere var ministerpension fra det øjeblik man stoppede hvis man stoppede som minister mens man var i trediverne så kunne man hæve ministerpension hele vejen indtil man gik i graven

i midten af trediverne hvis man der stoppede som minister det er også afskaffet så heldigvis går det i den rigtige retning men vi synes det skal gå yderligere i den rigtige retning ikke fordi lønpakken samlet set skal være mindre men fordi pensionen skal fylde mindre og det almindelige vederlag skal fylde

i ministerpensionsreglerne det er rigtig dejligt men det er for mig at se ikke et lighedstegn med at vi så herinde har de samme vilkår som man har ude på den anden side af murene og lad mig komme med et eksempel når man stopper som minister og man så bliver valgt

folketinget får man både vederlag for at sidde herinde men man får så også ministereftervederlag

er der ikke noget her hvor det er lidt skævt og jeg mener også at det er stukket fuldstændig af når vi pisker dagpengemodtagere igennem et system hvor de skal aktiveres er meget høje krav om uddannelse

så skal man have et mindre eftervederlag eller mindre ventepenge som minister

fru rosa lund tilsyneladende har ondt bagi over at der sidder nogle folketingsmedlemmer her som har været ministre og som derfor stadig væk får nogle

at sådan vil det jo være man kan

grundlæggende er jeg enig i at vi skal gøre noget med alle de her ordninger pension hvis man ikke bliver valgt hvis man stopper som minister de er for lukrative til gengæld må vi så også kigge på om om lønnen svarer til det ansvar man har ude i ministerierne tjener ministeren jo mindre end departementschefen selv om ministeren formelt er departementschefens chef

det her handler altså ikke om hvad jeg tjener

handler om hvordan vi forvalter det offentliges

eller ministervederlag ventepenge mens de sidder i folketinget eller kunne de penge bruges bedre

og folketingsmedlemmers samlede vederlagspakke bliver mindre men en som gør at den bliver mere lig det som man får ude i det omgivende samfund når man har tilsvarende

ikke ændre på hvad venstres holdning er til lovforslaget og

forlængelser af den midlertidige nedgang i vederlaget for ministre så støtter vi også det lovforslag som skatteministeren her

helt overvældende positive modtagelse af lovforslaget som jo indeholder et

blev indført en midlertidig nedsættelse af ministervederlaget med fem procent som led i

genopretningen af dansk økonomi nedsættelsen af ministervederlaget

man også ved blevet forlænget i henholdsvis to tusind og tolv og to tusind og femten perioden med den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget udløber så

enogtredivete december to tusind og nitten

midlertidige nedsættelse af ministrenes

grundvederlag med fem procent som sagt forlænges til og med den enogtredivete december to tusind og tyve regeringens ønske er jo så her at der fortsat fortsat skal

af ministrene lovforslaget

om rammerne for politikernes vederlags og pensionsforhold og det synes jeg faktisk er meget positivt

og vi viderefører så den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget

at hvordan det ville være for ministrene hvis man ingenting gjorde

i det hele taget at forslaget måske slet ikke var kommet

den ordning der eksisterer i dag og det lovforslag er fremsat af regeringen og der er

ikke var fordi medierne havde gjort opmærksom på sagen altså hvis ingenting

været på forkant og i virkeligheden have erkendt at det godt nok er et dårligt signal

at alle mulige i det danske samfund må holde for men at ministrene kunne

lovforslag som skal fremsættes inden årsskiftet hvis det skulle træde i kraft og have virkning og det gør det så derfor kan

forhandlingen er åbnet herre troels ravn socialdemokratiet værsgo

det lovforslaget vi

behandler her relaterer sig til det forlig som den daværende regering indgik med et bredt flertal i folketinget om et nyt ejendomsvurderingssystem formålet med forliget var at sikre at ejendomsejerne kan få bedre og mere retvisende vurderinger

vi synes det er meget positivt at der dengang kunne indgås en bred aftale om først et nyt

en forudsigelighed og en tryghed for boligejerne i forhold til deres boligskat i en årrække har der jo været fejlagtige ejendomsvurderinger og de borgere der har betalt for meget i grundskyld

og det er typisk uden for de største byer at det vil være tilfældet i den forbindelse blev der også indført en ny ejendomsvurderingslov der trådte i kraft sidste år men i forbindelse med udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem er der opstået et behov for tilpasninger

samtidig skal de foreslåede ændringer understøtte at det nye ejendomsvurderingssystem bliver så enkelt som muligt at administrere og det er det vi blandt andet gør med

to tusind og nitten mellem et bredt flertal i folketinget om de såkaldte nul skattesager så boligejere i sagskomplekset der har betalt for lidt i ejendomsværdiskat kun skal

dog med den væsentlige undtagelse at der ikke skal ske efteropkrævning i de tilfælde hvor ejerne kan dokumentere at have gjort opmærksom på fejlen

baggrunden for sagen er at ejerne af en række ejendomme gennem en årrække ikke har betalt korrekt ejendomsværdiskat fordi vurderingen af deres ejendomme fejlagtigt har været sat til nul og det retter vi op på nu herudover foreslås det

at forenkle skattereglerne ved at indføre samtidighed mellem beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat og grundskyld i dag danner ejendomsvurderingerne i et givent år grundlaget for ejendomsværdiskat i det samme år og grundskylden i året efter samtidighed vil indebære at både ejendomsværdiskat og grundskyld betales på grundlag af ejendomsvurderingen for det foregående år samt at ejendomsværdiskatten i langt højere grad vil kunne opkræves på grundlag af en ejendomsvurdering der er kendt af ejendomsejeren og det vil skabe bedre gennemsigtighed og overskuelighed for ejendomsejeren så alt i alt er lovforslaget

en genopretning af skatteområdet som et bredt flertal i folketinget er blevet enige om

som blev indgået i to tusind og seksten mellem den regering der sad dengang altså venstre

dansk folkeparti liberal alliance det radikale venstre og det konservative folkeparti

skulle sikre rammerne for udvikling af et nyt ejendomsvurderingssystem så ejendomsejerne kunne få bedre og mere retvisende vurderinger der havde jo været

kritik af de ejendomsvurderinger der var og derfor var det nødvendigt at finde en løsning på hvordan vi fik nogle retvisende

som vi efterfølgende har udmøntet i lov nu hvor vi nærmer os

skal til at virke kan man så se at der er nogle ting der skal rettes til

ejendomsvurderingsloven som skal gøre at vi får et it system der kan fungere

køre ordentligt det er af utrolig stor vigtighed for danskerne at de kan få nogle retvisende

synes jeg det er utrolig vigtigt at vi får brugt rigtig meget energi på at få lavet

der også en en udmøntning

nul skattesagerne er en mængde sager som man har opdaget

der er boligejere som enten ikke har betalt grundskyld

ti år tilbage men betale renter tilbage for tre år

en aftale sammen med regeringen om at vi går tre år tilbage med

for det var lidt inkonsistent med de ti år så det synes vi er en rigtig positiv

skattevæsenet ikke har haft styr på sagerne

betalt grundskyld eller ejendomsværdiskat og der

været sager med folk der har kontaktet skattevæsenet og gjort opmærksom på at det ikke betalt

stor regning til dem derfor er der også lavet en undtagelse der siger

kan du bevise at du har haft fat i skattevæsenet

så vi synes det er en rigtig god løsning

er på nul skattesagerne her og på den baggrund kan jeg sige

en række forskellige tilpasninger af ejendomsvurderingsloven jeg tror der er femten tiltag i alt i lovforslaget

overordnet kan sige at de har til formål at gøre det mere

jo alle sammen formål der er svære at være imod

støtte langt størsteparten af

kun lave nogle nedslag på nogle af de punkter som

klager

for at man kan få sat den ned skal der

naboen eller dem som har sammenlignelige ejendomme i området hvordan slår

få klarlagt er

og skal man så klage igen

godt være forhold man har klaget over som efter seks år ikke har ændret sig

med på at man foreslår seks år fordi

er den her grundværdikurve der nulstiller man efter seks år og så kigger man på nye nabosalg som kan have påvirkning på vurderingen men

skal tage kampen hvert sjette år og klage igen og igen

lidt mere tænkt eksempel men men som sagt

venstres ordfører også var inde på kort fortalt to hundrede boligejere som

til ti år ikke har betalt ejendomsværdiskat

efter ti år skal prøve at råde bod på

betaler ejendomsskat det foreslås

hensyn til alle andre boligejere og alle andre danskere som

at betale det de skal jeg synes jo løsningen oprindelig burde

ligne resten af skatteområdet altså hvor man som udgangspunkt går tre år tilbage

om det skal være burdeviden eller om det skal være grov uagtsomhed og jeg tror faktisk

været grov uagtsomhed eller med forsæt

i lovforslaget hvor man skriver regeringen har med

hvor man så gør forskel på boligejerne og det synes jeg

der slipper billigere end andre og det kunne man altså have undgået hvis man bare havde fået

ligne resten af skatteområdet ved at man sagde at det

tre år eller op til ti år

her slags særregler

vi kan støtte langt de fleste tiltag men er ikke tilhængere af den her løsning som er fundet

afklarende spørgsmål omkring klager og retssager

skal have undersøgt

læser jeg hans tale op lovforslaget er en udløber af forliget om ejendomsvurderinger fra to tusind og seksten

den seneste aftale om nulskattesager enhedslisten er ikke med i nogen af de to forligskredse

en hel stribe af tekniske tilpasninger

for det ejendomsvurderingssystem som er ved at blive udviklet det drejer sig blandt andet om kategorisering og indeksering af ejendomme regler om anvendelse og udnyttelse

særlige tilfælde overordnet set er det fornuftigt og det kan vi støtte

enhedslisten også interesserede i at få ejendomsvurderingssystemet til at fungere vi er derimod ikke begejstret for den løsning på nulskattesagerne som en forligskreds hvor enhedslisten ikke er med er blevet enige om der står i lovforslaget

afledt ansættelse eller ændring

indkomståret to tusind og atten eller tidligere i de tilfælde hvor ejeren kan dokumentere eller i tilstrækkelig grad sandsynliggøre at denne senest den enogtredivete december to tusind og atten har rettet henvendelse til det daværende skat eller til skatteforvaltningen og gjort opmærksom på den fejlagtige eller manglende vurdering eller at der helt eller delvis mangler at blive ansat

at et grundlæggende princip er at man er ansvarlig for at man har tjekket sine skattepapirer og vi mener at det man her er kommet frem til er for lempeligt når man i lang tid kan se af sin årsopgørelse at man ikke betaler noget i ejendomsværdiskat og man bor i et hus burde alarmklokkerne jo ringe det svarer til at man bliver

i indkomstskat end hvad man egentlig skal betale

man ikke reagerer på det at man sætter en frist enogtredivete december to tusind og atten forekommer os at være meget lempeligt hvis man i for eksempel to tusind og tolv tretten fjorten femten seksten og sytten ikke har reageret selv om man har betalt nul kroner i ejendomsværdiskat men først gør det så sent som for knap et år siden og stadig kan fritages for at betale skyldige beløb synes vi lugter lidt af at folk med rette kan spekulere i går den så går den

ejendomsværdiskat og grundskyld er to ord der kan få enhver boligejer til at se totalt opgivende ud det ene beløb går til staten det andet til kommunen og det eneste

ofte giver fortabt for hvordan er det nu lige man beskattes hvorfor er det nu lige at det er

vurderer og hvordan er det de vurderer ens værdi af hjemmet ejendomsvurderingen er i sandhed noget der snakkes om og rystes på hovedet af jeg tænker

folketingsmedlemmer der ligesom mig med mellemrum får henvendelser om netop vurdering og skat af bolig og ejendomme

og tyve skal i gang med de første nye ejendomsvurderinger baseret på forliget i seksten et forlig der har til hensigt at sikre bedre og mere retvisende vurderinger og også skabe mere tillid desværre har

det handler også om at forenkle skattereglerne ved at lave samtidig beskatning af ejendomsværdiskatten og grundskylden

det handler også om at reducere restskat og overskydende skat og endelig som

nulskattesag hvor en flok boligejere ikke har fået betalt deres

skat i løbet af en række år om det så er af ond vilje eller ej uanset hvad har vi set eksempler på at der i hvert fald er nogle der har forsøgt at komme af med deres skattekroner uden at det er lykkedes alt i alt

det konservative folkeparti naturligvis positivt

som vi godt lige vil have på plads

i høringssvaret jo også danske skatteadvokater der mildt sagt er bekymrede over at vurderingerne bliver unødvendigt komplicereede på grund af forskellige metoder til værdiansættelse af ellers identiske ejendomsgrunde der bliver talt om lappeløsninger advokatrådet er også ude og kalder klageadgangen for borgerne for et skrækscenarie

så vi kan give den endelige opbakning

i hvert fald ikke ende med at boligejerne fortsætter med at være opgivende og ryste på hovedet vi mener faktisk at vi skylder alle en ordentligt gennemtænkt ny lov om ejendomsvurderinger hvor der er en sammenhæng mellem lov og system tak

i en årrække og jeg synes

en nulløsning skulle vi måske lige have en historisk gennemgang

hvor fejlen var

nu har jeg ikke siddet i folketinget i mange år men jeg kan som borger ganske enkelt ikke forstå at man kan blive gjort opmærksom på et problem i to tusind og ti og så er det først her nu i to tusind og nitten at man er ved at løse det

ni år altså

at der ikke var sket de nødvendige indbetalinger hvorfor sætter man så ikke nogen til at lave en manuel vurdering og så indtaste det her manuelt

hvorfor lader man det køre

og fordi man har ladet det køre

indgået forlig som dækker fem og tredive million

kontrolsystemer som har fanget det her når man nu var opmærksom

på at de ændringer

de her problemer har man tillid til det det har jeg ikke på nuværende tidspunkt

der er omkring det her skal der meget til at man får den tillid igen og der skal også meget til at borgerne derude får den tillid igen og jeg synes ikke at

man laver et forlig som sætter pistolen for panden af de her borgere og siger accepter det her og så kan klage

i et system som i ni år ikke har handlet på det derfor er vi kritiske over for det

tusind og seksten som havde til formål at vores skatteopkrævning på ejendomsområdet skulle være mere retvisende og mere rimelig

man kan jo politisk diskutere

kunne gøres anderledes og om der overhovedet skal være boligskatter men så længe man har boligskatter

bør de i hvert fald opkræves rimeligt og ordentligt og med styr på processen det var det som aftalen for to tusind og seksten gik ud på inden vi kommer ind i det nye vurderingssystem her

konstatere at ottehundredetusind boligejere som nu skal

betalte for meget i ejendomsskat

meget uheldigt at det lige præcis var folk i enfamiliehuse der skulle betale en uforholdsmæssig stor del af skattebyrden sammenlignet med folk der bor i lejlighed

vurderingen af lejlighederne var langt under niveau mens vurderingen af huse enten var realistiske eller over niveau

hvor der var udsigt til at folk der bor i hus

folk der bor i lejlighed uanset om de er lejere eller ejere en større og mere retvisende del af den samlede skattebyrde lovforslaget her skal lave nogle justeringer der

hele det her til at virke og

zimmer alternativet vil på som den sidste ja værsgo

her som jo handler om en tilpasning af reglerne

om håndteringen af ejendomsområdet generelt

er jo den at det her lovforslag

efter mange års arbejde

næste år at tage de nye ejendomsvurderinger og det nye ejendomsvurderingssystem i brug

vurderinger af landets ejerboliger påbegyndes det markerer

begyndelsen på afslutningen af en særlig situation hvor ejendomsvurderingerne har været suspenderet siden to tusind og tretten udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem har blandt andet

budt på kvalificering af millioner af ejendomsspecifikke data

det er helt afgørende at vi med udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem kan udsende bedre og mere retvisende vurderinger så vi kan få genskabt tilliden til

de offentlige ejendomsvurderinger det her lovforslag er som sagt en vigtig

blevet ganske positivt modtaget under høringsprocessen

hvor vi skal sikre genopretningen

de facto et helt forvaltningsområde derfor har det her lovforslag

med de første drøftelser i forligskredsen helt tilbage i april måned

i oktober blev dele af det nye ejendomsvurderingssystem så testet på boligejerne da der blev sendt tilbud

om at modtage en vejledende vurdering ud til cirka firstusind ejere cirka fireogtyvetusind ejere

der cirka tolvtusind ejere som har besvaret det medsendte spørgeskema de umiddelbare tilbagemeldinger fra boligejerne har

været meget positive så det er rigtig godt de fleste elementer vedrører som sagt

vurderingen af ejerboliger og de første nye vurderinger kan udsendes her fra andet halvår af to tusind og tyve her har der løbende været et arbejde

blev vedtaget som udmøntning af forliget om et nyt ejendomsvurderingssystem for eksempel har det vist sig

arbejdet med etableringen af den føromtalte

tilbagebetalingsordning vist at der er behov for at justere lovgivningen tilbage fra to tusind og sytten så lovgivningen klart afspejler

der arbejdes selvfølgelig tilsvarende med at kvalitetssikre vurderingsmodellerne for

som der skal udsendes vurderinger for i forlængelse

her er arbejdet ikke helt så langt fremme men

der også her kan blive behov for at justere lovgivningen yderligere når arbejdet er afsluttet

løsning for de såkaldte nulskattesager

glad for at et bredt flertal på tværs af folketingets partier er enige om

boligejere der har betalt for lidt i ejendomsværdiskat i udgangspunktet skal kunne efteropkræves ejendomsværdiskat for de seneste tre år med den undtagelse at der ikke skal ske efteropkrævning i de tilfælde hvor ejeren kan dokumentere at man rent faktisk har gjort opmærksom på fejlen det synes jeg er en både god og

også helt fair løsning som vi har fundet og den bliver så udmøntet med lovforslaget her det foreslås

herudover at reglerne om genoptagelse af ejendomsvurderinger fremadrettet justeres

fra andet halvår af to tusind og tyve

samtidig vigtigt at sige at de nye ejendomsvurderinger skal ses i sammenhæng med de nye boligskatteregler det er jo reelt

forligskredsen have stort fokus på at sikre at også arbejdet med implementeringen implementeringen af de nye boligskatteregler kommer godt i mål hvad angår beskatningen indeholder lovforslaget også forslag om såkaldt samtidighed mellem beskatningsgrundlagene og det betyder at både ejendomsværdiskat og grundskyld skal betales på grundlag af ejendomsvurderingen fra det foregående år det betyder at ejendomsværdiskatten i langt højere grad vil kunne opkræves

grundlag af en ejendomsvurdering der på forhånd er kendt af ejendomsejeren

herfra

for den brede opbakning til det her jo altså meget meget vigtige lovforslag

igennem flere år og særlig intensivt her de senere måneder

genoprette tilliden eksplicit til hele ejendomsområdet

når man nu blev opmærksom på fejlen tilbage i to tusind og ti vi skriver altså to tusind og nitten

det har jo betydet at fælleskassen er gået glip af

er der noget det her ting har brugt tid på i de senere år så er det det her område

vigtigt at holde sig for øje at det vi her taler om

jo er et de facto nedbrud af et helt forvaltningsområde det

eller på en eftermiddag

på tværs af skellet her i midten har brugt måneder og år på

er kommet hertil hvor vi kan foretage de sidste tilpasninger af det lovgrundlag som skal til for at

man siger at man var klar over det her i to tusind og ti

må jeg så spørge har man ikke gjort siddende ministre opmærksom på at der var et problem her i to tusind og ti eller senere således at

man har jo lige indgået det her forlig her i efteråret to tusind og nitten det er hundrede million

der er mistet nu laver man så et forlig hvor man får de fem og tredive

her fremlægger jeg tror at hvis herre lars boje mathiesen gerne vil læse lidt mere om de udfordringer skatteområdet står med eksempelvis på ejendomsområdet

læse adskillige rigsrevisionsberetninger

at kigge i den meget fine bog som blandt andet jørgen grønnegård christensen har skrevet som handler om

skattevæsenet er havnet hvor skattevæsenet er havnet den hedder overmod og

se at det er noget der har stået på i mange år og at det ikke er fordi der ikke har været gjort politiske forsøg på at

jeg håber på at vi sammen kan bevæge os fremad herfra

at der sker noget men konkret om nulskattesagerne har siddet på hænderne i ti år

den nuværende skatteminister vi skyder på

det underliggende system at det jo er helt galt at man sidder i næsten ti år og

der står i lovforslaget

lagt vægt på at boligejerne skal betale den korrekte skat og der ikke skal gøres forskel på boligejerne og det

bare bekræfte at det jo er det stik modsatte der sker med det her

slipper for at betale den korrekte boligskat de får nogle andre regler end resten af

boligejere har haft så den fine klamamse

der skal være ens regler for alle er det stik modsatte

synes vi har fundet en løsning som er holdbar og afbalanceret

afspejler at man jo altid kan diskutere hvem det er der er årsagen til

vi her har fået er en afbalanceret løsning vi kan gå tre år tilbage

og hvis man beviseligt

trukket ud af ordningen det synes jeg er rimeligt og

opmærksom på at de havde en forkert skattebetaling og så slipper

for at betale skat ti år tilbage så der er jo ikke den her lighed og

sådan overordnet set at vi har en tillidskrise lige nu

de skandaler der ligger folk har jo en

for lav men alle skal betale det de skal

slipper ti år tilbage altså er ministeren ikke enig i at det er et brud på den generelle samfundskontrakt som jo

skattevæsen jeg tror at en meget central del af det er at vi

har trukket stikket på et helt forvaltningsområde det har været genstand

det er noget der bliver diskuteret

er der behov for at vi får det her genoprettet og nulskattesagerne er også en oprydningsopgave

jeg glad for at vi bredt har fundet sammen her i folketinget og kan få løst den del af oprydningsopgaven

tilpasning af en række statsstøtteordninger der er lavet til fordel for den maritime sektor navnlig dis ordningen som står for dansk internationalt skibsregister refusionsordningen for sandsugere tonnageskatteordningen og reglerne for sømandsfradrag det er sådan at statsstøtte

ydes når den er godkendt af europa kommissionen så den her tilpasning er en bunden opgave som vi skal have i hus inden årsskiftet mere konkret handler

om at styrke rammevilkårene for den maritime sektor

kommissionens betingelser for statsstøtte

der skal godkende statsstøtte og de kan i den forbindelse opstille en række betingelser de betingelser er vi

også nødt til at overholde også selv om

disse tilfælde desværre fører til ændringer som socialdemokratiet ikke umiddelbart har ønsket

for det første har kommissionen godkendt den eksisterende dis ordning og den tilhørende udvidelse af specialskibe det er dog på betingelse af at ordningen fra første januar to tusind og tyve også skal omfatte skibe der er registreret i andre eu lande

del af dis ordningen det ville nemlig svække den maritime sektor i danmark

for det andet har kommissionen også godkendt den eksisterende tonnageskatteordning og udvidelse af ordningen med specialskibe men her har det dog også været på betingelse af en række ændringer som vi ikke oprindelig har ønsket for eksempel at rederierne begrænses i deres adgang til at henføre visse indtægter til beskatning ved udlejning af skibe uden besætning og ved virksomhed der udøves i nær tilknytning til rederivirksomhed men som sagt er

bunden opgave

for sandsugere udløbet i januar to tusind og nitten og det er er selvfølgelig ganske problematisk men det forventes dog at kommissionen vil godkende ordningen igen hurtigst muligt og det har så igen været på betingelse af visse ændringer

igen at

ingen af de ændringer fra kommissionen er noget som socialdemokratiet ønsker men vurderingen har i hvert tilfælde

været at det vil betyde en voldsom svækkelse af den maritime sektor i danmark

vi ikke imødekommer betingelserne fra kommissionen heldigvis

der også god grund til at glæde sig over lovforslaget i dag for den sidste del af lovforslaget er en genfremsættelse af forslaget om

og det støtter vi selvfølgelig op om så forskningen kan få

nogle høringsparter har givet udtryk for at ændringerne ikke er til gavn for danske søfolk eksempelvis dansk metal maskinmestrenes forening og danske rederier har været på banen omkring sømandsfradraget jeg håber meget at vi i lovarbejdet fortsat kan

og være i dialog med hinanden sådan at vi også så vidt det er muligt kan imødekomme høringsparterne på de her områder under det hele står at vi skal styrke den blå maritime sektor i danmark det handler om arbejdspladser på samme måde

har rederierne rederierne og danske maritime også været på banen omkring begrebet begrænset fart også her håber jeg at vi i lovarbejdet

med de ord vil jeg slutteligt

grund af den fri bevægelighed

det med flagkravet der bliver fjernet

uenig i de betingelser der kommer men det er fair nok dis ordningen er altså godkendt tidsubestemt tidsubestemt

bør man ikke som regering så sige næh det skal vi da faktisk

godkendelse den kamp kunne man

europa kommissionen om at få tilpasset reglerne til

europa kommissionen derfor

hånden på ryggen så er der vel noget at komme efter så kan vi vel beholde det som

udvide med de nye specialskibe

oprindelige ordning på den måde det er i dag

vi betragter det her som en bunden opgave nemlig at vi skal tilpasse dis ordningen eksempelvis til de krav europa kommissionen stiller til os omkring statsstøtte og at vi skal have bragt det her på plads fordi vi ikke på nogen måde vil spille hasard med hele dis ordningen fordi den ellers i øvrigt betyder rigtig meget for det blå maritime danmark det handler om arbejdspladser det handler om

tre velkendte ordninger

det er tre ordninger som giver nogle rigtig positive skattemæssige fordele som er afgørende vigtige for at sikre gode rammevilkår for dansk søfart det er ordninger vi har haft i mange år til stor glæde

danmark som en stor søfartsnation tilpasningerne af lovgivningen skal gennemføres for at sikre at ordningerne fortsat lever op til eu rettens regler for maritim statsstøtte derfor har den socialdemokratiske

en bunden opgave

er der en genfremsættelse af et lovforslag fra den tidligere regering

det gør det jo kun endnu bedre om at udvide sømandsfradraget til søfolk om bord på forsknings og havundersøgelsesskibe som følger den udvidelse af ordningerne der har været gennemført

set ganske positivt

skal gå i detaljer med dem omkring hvem det er der kan registreres i dis hvor man skal bo med videre og de andre detaljer

kan man sige i høringssvarene der bliver

om lovforslaget fuldstændig flugter med de indvendinger som kommissionen er kommet med

grundlæggende enig i at vi skal sikre at de her velfungerende og vigtige ordninger

den måde vi har indrettet det på

vi naturligvis villige til at se på det men jeg synes

også den seneste henvendelse som vi har fået i både skatteudvalget og erhvervsudvalget fra danske maritime

står rigtigt i øjeblikket der er en bekymring for at lovforslaget går længere end nødvendigt for at leve op til kommissionens krav og længere på en måde

svække vilkårene for den maritime branche det synes jeg altså er en kritik som vi er

der er ingen tvivl om at vi kommer til at stille en lang række spørgsmål til ministeren under udvalgsarbejdet for at få afdækket

lovforslaget kan skæres til

nogle af de bekymringer der er rejst

formålet må være at vi kan sikre at dis og tonnageskatteordningen kan fortsætte men vi skal jo ikke gøre det på en måde

vi strammer reglerne mere end det er nødvendigt i forhold til kommissionens anbefaling

i hvert fald meget meget vigtigt for os i venstre at vi

gjort lovforslaget bedre for at vi kan sige at

at skatteministeren er villig til at foretage ændringer i lovforslaget det er i hvert fald den

tredjebehandlingen det har i hvert fald en afgørende betydning for

den anden måde når

statsstøtteordning men grunden til at

og fjerne fradraget er faktisk arbejdskraftens frie bevægelighed

siger at det er er en hindring for arbejdskraftens frie bevægelighed at en dansker kan få den her nettolønsordning men på betingelse af at det skal

er det en hindring at man skal have

man tager hyre på et hollandsk eller cypriotisk

at røre ved noget fundamentalt i skatteretten for

problem at danmark måske har en lavere indkomstskat

måde beskatter vores borgere anderledes

det er noget vi har sagt nationalstaterne selv

at man har forskellige skattesatser på indkomst i

venstre ikke enig i at det er et problem at man her piller ved det fundamentale

i forhold til hvad det måtte have af betydning for

ganske godt tilfredse med at der ikke er mulighed for at

lave diskrimination mellem eu borgere det tror

men har vi også en god sag fra danmarks side

tidsbegrænsning på og samtidig har vi en

danmark selv skal bestemme beskatningsreglerne for indkomst

som eu skal blande sig i og den ordning vi har er givet uden tidsbegrænsning på

tror jeg bare man må slå fast at

justeret på nogle af de her ordninger fået dem udvidet

rigtig positivt og det kræver så bare for at leve op til statsstøttereglerne

bliver forskellige vilkår der skal

af dis ordningen hvor baggrunden egentlig er at vi har lavet en fornuftig udvidelse med specialskibe og som sædvanlig når

godkendes af eu systemet og det er jo

men fordi det strider imod den frie bevægelighed i eu

svarer til at vi får en bindende

så ikke så bindende alligevel det giver jo ikke

at man skal fjerne det der populært sagt hedder flagkravet

dis ordning altså en nettolønsordning som medarbejder uden

indregistreret i danmark for det er jo ligesom det der har været kontrakten i det skibserhvervet er et meget konkurrenceudsat erhverv og derfor har man valgt at lave en ordning hvor de kan aflønne deres medarbejdere uden at de betaler skat mod at de så til gengæld har et skib der er

i danmark som betaler tonnageskat

indflaget utrolig meget erhverv til danmark

en supergod forretning men nu kan man så vælge at få medarbejdere som er på nettolønsordning

cypern

lovforslag for rederierne

opfylde de danske krav om indberetning og hæftelse og

danske medarbejdere og det er trods alt positivt

efter nytår så det gør

når argumentet for at vi skal ændre hele dis

så piller vi pludselig ved om det ikke er meget naturligt at vi har forskellige skatteregler rundtom i

jeg synes det er helt rimeligt at vi selv nationalt bestemmer at vi har én indkomstskat tyskerne kan have en højere

pludselig et problem for arbejdskraftens frie bevægelighed at vi har forskellige skattesatser og hvad er konsekvensen

ja til det her ja så har vi ligesom accepteret at så skal alle skattesatser på sigt være ens i hele eu jeg synes det her bliver en glidebane og bare endnu et argument for at man skal lade være med

har en tidsubegrænset tilladelse til en ordning skal man ikke bare

okay vi skifter

vej i stedet for så man bør altså tage kampen med eu

store tilhængere af dis ordningen men vi er ikke tilhængere af eus indblanding i den her sag og

det er en kritik af den den er rigtig god men vi er bare rigtig kede af den ændring som kommer her

om det med refusion af sandsugerne som jo er en ordning der er udløbet og mere reelt der har

det er jo politik det kan man da forholde sig til ændringerne er så bare negative det

det er politik der har vi altså en række

kommer en nedsættelse af den her refusionssats

til at danmark får nogle strammere regler om det

aktiviteter i begrænset fart

så kan man ikke regne det med i refusionssatsen hvilket gør at danske skibe vil få en dårligere refusion end man gør hvis man for

i holland og så stadig væk sejlede i ringkøbing fjord eller i limfjorden hvad får det af konsekvenser danske skibe vil

det mere rentabelt medarbejdere på værfter og

at renovere danske skibe så tabet er arbejdspladser så der har vi altså en række spørgsmål

at det giver mening at man skal lave ordningen om men der

så vi taber danske arbejdspladser og stiller vores skibe

i konkurrencen end andre nu har jeg otte sekunder

den sidste del som er en genfremsættelse om udvidet sømandsfradrag til søfolk der arbejder om bord på forsknings og

af nettolønsordningen fra dis til hele

betyde begyndelsen til enden på dis registret samt degradere registret til et bekvemmelighedsregister hvis eneste formål er at beskytte skibsredere mod den danske model og opretholde konventionsbrud påtalt over tredive år af ilo citatet stammer fra det høringssvar der kommer fra

en sammenslutning af fagforeninger der organiserer en lang række af de danske søfarende vi er helt enige med

søfart i beskrivelsen af dis registeret blot mener vi at beskrivelsen sådan set passer på dis

vi stemmer naturligvis ikke for en lov dis loven der indeholder en § ti stykke to og tre der overtræder fn organisationen ilos konventioner syv og firs og otte og halvfems om retten til at organiserer sig og retten til kollektive forhandlinger og indgåelsen af overenskomster altså helt grundlæggende arbejdstagerrettigheder som vi i danmark betragter som en selvfølge det er konventioner som danmark har tilsluttet sig dis loven er i lodret strid med disse konventioner og den måde vi i øvrigt har indrettet indrettet det danske arbejdsmarked på derfor har ilo også gentagne gange igennem årene med større og større skarphed klandret danmark for at fortsætte med konventionsbruddet men intet er sket dis loven har bestået siden nitten otte og firs og består fortsat § ti stykke to og tre er fortsat intakt dis ordningen er samtidig en statsstøtteordning i øvrigt sammen med tonnageskatteordningen der er virkelig tale om

nu er ordningen så erklæret ulovlig af

kommissionen dis ordningen strider mod den fri etableringsret mod eus ikkediskriminationsregler og reglerne om fri bevægelig af arbejdskraft altså er den danske regering

til at udvide dis ordningen med dens skattefritagelse for danske søfolk til at gælde alle skibsregistre i eu eøs landene herunder de åbne

registre på malta og cypern som tilhører gruppen af bekvemmelighedsflag

når skattefritagelsen ikke længere kun gælder for det danske dis register rigtigt gættet den skammelige § ti stykke to og tre brud med konventionerne brud med den danske model for arbejdsmarkedet hvor man har ret til at organisere sig og via sin fagforening forhandle kollektive overenskomster et rederi med skibe under

som ønsker danske søfolk om bord kan med denne lov i hånden vælge at bruge nettolønninger for de danske søfolk men vil samtidig slippe for de pligtige sociale omkostninger som følge af dis registeret her taler vi om feriepenge arbejdsskadeforsikring sygedagpenge bidrag til udligningsordningen bidrag til lønmodtagernes garantifond barselsfonden

det der gør at nogle kalder dis registeret for et kvalitetsregister dansk lovgivning lovgivning gælder

under dansk flag i dis registeret ikke flytte sine skibe over i et eu eøs register for eksempel foc

registeret på malta eller cypern de ville umiddelbart kunne spare cirka tyve procent i sociale omkostninger ud over skattefriheden for søfolkene altså

er efterhånden langt fra de oprindelige intentioner som dis i sin tid blev solgt på danske rederier skulle stilles bedre i den internationale konkurrence så danske søfolk kunne bevare beskæftigelsen om bord som bekendt er det gået lige modsat der er ikke en dansk sømand tilbage på dækket i dis skibene og antallet af navigatører og maskinmestre er også faldende i enhedslisten forstår vi ikke hvorfor socialdemokratiet og folketingets øvrige partier vil fortsætte med at holde liv i denne skammelige lov som bryder med grundlæggende arbejdstagerrettigheder når nu eu har erklæret registeret ulovligt synes vi man skulle benytte lejligheden til at skrotte dis kun redernes mulighed for at holde de danske fagforeninger fra borde står nu tilbage og så ved vi godt at der har været ført intense forhandlinger mellem regeringen

bemærkningerne til lovforslaget at man vil se positivt på høringsparternes forslag om at lade skattefritagelsen følge sømanden og derfor indlede en ny dialog

men det er fugle på

og ændrer ikke grundlæggende ved dis loven er i strid med grundlæggende arbejdstagerrettigheder først den dag § ti stykke to og tre er fjernet fra dis loven kan man kalde dis registeret et kvalitetsregister tak for

og derfor må i også her nøjes med mig jeg vil til gengæld gøre det en lille smule hurtigere tænker jeg

er det når man er lidt mere positiv gode rammevilkår

rigtig afgørende for den fortsatte vækst i danmark også det blå danmark

muliggør først og fremmest at udvidelsen af dis og tonnageskatten kan træde i kraft og det er jo en konservativ mærkesag og naturligvis et stort ønske for alle der er i branchen i det blå danmark og det er også på tide at vi kommer i mål med dis ordningen for det har været drøftet siden fjorten

udvidelsen skulle så lige forbi eu og godkendes

der krævet en række ændringer og justeringer det er irriterende men

er det en gang imellem og det er nu det vi skal tage os af så loven kan træde i kraft ved årsskiftet det er ret vigtigt der er flere forhold i høringssvarene der viser at vi ikke er helt i mål endnu men jeg tror at alle de positivt indstillede parter

indforstået med at nu handler det om at sikre at dis ordningen fortsat er godkendt af eu det vil nemlig være rettidig omhu

tage de andre udmærkede høringsforslag der også er kommet

handler ikke kun om dis og tonnageskat det handler også om en tilretning af loven med hensyn til refusionsordningen for stenfiskefartøjer

selvfølgelig også er med til at

danske rederier havde præcis samme kritik i høringssvaret vi skal sikre at vi ikke laver nogle ting i den her lov der så ender med at være konkurrenceforvridende og som jeg forstår

går lovteksten her da også videre end eu kræver

ikke nogen grund til og jeg forstår også at skatteministeren vil rette henvendelse til skattemyndighederne i de andre

eu lande med henblik på at undersøge hvordan deres respektive sandsugerordninger er udformet lad os få svar på det og lad os få rettet lovteksten til så vil konservative nemlig også kunne

for på den ene side vil vi ikke have at eu

som som dis jo selvfølgelig også er vi anerkender

marked som vi lever i vi er også kritiske omkring

pointerede netop omkring udflagning og omkring de ting

er det også problematisk at den skattelettelse der kommer til

jeg synes at det grundlæggende er problematisk at vi indretter en lov

og gør det billigere for udenlandske rederier som skal konkurrere med danske og og drive forretning det er vi også kritiske over for men vi ser frem til den videre udvalgsbehandling inden vi tager endelig stilling til lovforslaget

den afgørelse i eu systemet som siger at danmark ikke må forskelsbehandle beskatningen af sømænd afhængig af om de er ansat i en dansk virksomhed eller i en udenlandsk

indre marked vi går ind for det indre marked og vi går ind for

eu sætter nogle rammer for at landene ikke må forskelsbehandle arbejdskraft inden for eu

der er nogle ting der skal afklares her i

fire statsstøtteordninger

skatteområdet er etableret til fordel for den maritime sektor det drejer sig om

dis ordningen tonnageskatteordningen og

helt overordnet skal forslaget sikre at ordningerne kan opretholdes og udvides det vil styrke rammevilkårene for det vi også populært sagt kalder det blå danmark

det er sådan at statsstøtte kun kan ydes når det er godkendt af eu kommissionen

kan kommissionen også stille betingelser for at godkende ordningerne i den sammenhæng

altså balancere behovet for støtte til erhvervet over for de krav som kommissionen stiller til udformningen af ordningerne

medfører den overordnet at rederier kan udbetale en skattefri nettoløn til søfolk

i dansk internationalt skibsregister kommissionen har godkendt den eksisterende dis ordning

udvidelse med specialskibe blandt andet under forudsætning af at ordningen fra den første januar to tusind og tyve også skal omfatte skibe registreret i andre eu lande det er ikke ændringer som regeringen har ønsket realiteten er imidlertid

bare nødt til at understrege altså virkelig understrege at det vil være en voldsom svækkelse af hele den maritime sektor i danmark derfor ser regeringen det så også som en bunden opgave at gennemføre de foreslåede ændringer af dis ordningen

kommissionens godkendelse af dis ordningen er fra før min tid som skatteminister

forventer jeg selvfølgelig også en vis bredde

vi sammen kan sikre at dis ordningen kan opretholdes ikke mindst til gavn

det blå danmark danske søfolk og danske rederier er for danmark i den forbindelse

understrege at jeg selvfølgelig er helt opmærksom på at nogle af høringsparterne har givet udtryk for at ændringerne ikke er til gavn for danske søfolk vi har lyttet til den kritik som det også har været fremført heroppe der er blevet rejst og jeg har været i dialog med høringsparter og kommissionen for at nå frem til en fælles forståelse på det område når lovforslaget er vedtaget vil regeringen sørge for at ændringerne løbende bliver evalueret i tæt dialog med branchen samtidig

vil regeringen undersøge mulighederne for at ændre dis ordningen i overensstemmelse med et ønske fra søfolkenes faglige organisationer om at gøre det lettere for danske søfolk at tage hyre på skibe

eu lande hvis vi så ser på den såkaldte tonnageskatteordning

indebærer den jo en lempelig beskatning fordi rederierne får mulighed for at opgøre den skattepligtige indkomst på grundlag af skibenes lasteevne altså tonnage og ikke på grundlag

som det gælder for dis ordningen

kommissionen også godkendt den eksisterende tonnageskatteordning og den udvidelse af ordningen med specialskibe som vi vedtog her i salen for snart fire år siden men også her har kommissionen givet sin godkendelse under forudsætning af at der

og igen er der tale om ændringer som regeringen ikke har ønsket men som er nødvendige hvis ordningen skal kunne opretholdes kommissionen har for det første fundet at udvidelsen af tonnageskatteordningen med specialskibene først kan få virkning fra den første januar to tusind og sytten og ikke allerede fra og med indkomståret to tusind og seksten som det ellers var fastlagt i ændringsloven fra to tusind og femten

tilsvarende forslag blev fremsat af den tidligere regering i foråret men forslaget bortfaldt jo som bekendt på grund af valgudskrivelsen det er også på baggrund af krav fra kommissionen at der foreslås begrænsninger i rederiernes adgang til at henføre visse indtægter til beskatning under den her ordning det gælder indtægter ved udlejning af skibe uden besætning

ved virksomhed der udøves i nær tilknytning til

indgår der i lovforslaget også visse andre justeringer af tonnageskatteordningen baggrunden for disse justeringer justeringer er

så er der den såkaldte refusionsordning den betyder jo at søfolk der arbejder om bord på stenfiskerfartøjer

herunder sandsugere indkomstbeskattes efter de almindelige regler refusionsordningen for sandsugere medfører at rederierne efterfølgende kan få refunderet fyrre procent af søfolkenes bruttoløn godkendelsen af den nuværende ordning udløb i januar to tusind og nitten men det forventes at kommissionen vil være i stand til at træffe en afgørelse om fornyet godkendelse af ordningen hurtigst muligt

i dialoger med kommissionen er det også blevet klart at en ny godkendelse vil være betinget af visse ændringer herunder

en mindre nedsættelse af refusionssatsen ud fra en samlet betragtning

er det altså regeringens vurdering at det vil være mest fordelagtigt for danske søfolk og danske sandsugere og rederier hvis ordningen videreføres med de ændringer som kommissionen har krævet

er et større ligningsmæssigt fradrag der træder i stedet for andre typiske lønmodtagerfradrag regeringen har valgt at genfremsætte forslaget om en udvidelse af

sømandsfradraget til søfolk på forsknings og havundersøgelsesskibe og det glæder mig selvfølgelig også at der også er opbakning til den her del af forslaget afslutningsvis vil jeg bare endnu en gang understrege

er en alvorlig sag sag og at danmark er blandt verdens førende maritime nationer samlet set står maritime virksomheder virksomheder for cirka en fjerdedel af danmarks samlede eksport hvilket skaber aktivitet og mange jobs rigtig mange steder i landet de statsstøtteordninger vi debatterer

helt afgørende for den maritime sektors konkurrencedygtighed på verdensmarkedet samlet set mener jeg derfor at fordelene ved at imødekomme

kommissionens krav opvejer ulemperne tilbage er der kun at sige tak for en

er vigtigt det er alvor og det er en sag som vi

forhåbentlig kan fortsætte med at løse i et bredt samarbejde det skylder vi den maritime sektor og de mange tusinde jobs som er knyttet til

dis ordningen var tidsubegrænset

udløbsdato på det svarer til

giver et bindende svar så udløber det

med at gøre hvordan kan

man ikke fra ministeriets side taget kampen op og sagt ved

vi makker ret og

er kommissionens nye praksis men vi kan prøve

et vigtigt spørgsmål at få afklaret men det her er ikke

så forsøgt at få en ny tilladelse på ti år og der er så nogle udeståender

hører at vi er flere der har nogle betænkeligheder men den anden del som

var altså tidsubegrænset det var ikke en ti årig godkendelse

i princippet fået for evighed og de her statsstøtteregler

og siger næh det må i så ikke hvordan kan det lade sig gøre at man får en tidsubegrænset aftale og en tilladelse

bare jeg forsøger at sige at de problemer og udfordringer som den

det her forslag har vi så overtaget vi forsøger sammen forhåbentlig i et bredt flertal i folketinget at få dem løst og det gør vi ud fra det ønske at det at det værste der kan ske for den maritime sektor

det her ikke bliver gennemført det ville være et stort tilbageslag for de mange tusinde job som er rundtomkring i hele danmark når vi ser på hvor mange

med op til fyrretusind beboere og fyrretusind nye arbejdspladser så mange nye beboere og lønmodtagere kræver selvfølgelig ny infrastruktur og til dette formål har

i københavns kommune besluttet at anlægge nordhavnstunnellen historikken bag det her lovforslag er nemlig at anlægget af en nordhavnstunnel er et kommunalt projekt der følger principaftalen af syvogtyvende juni to tusind og fjorten mellem staten og københavns kommune

metro til ny ellebjerg via sydhavnen samt udbygning af nordhavnen en aftale som den grønne forligskreds her i

folketinget jo har tilsluttet sig og det følger af aftalen at

på grundlag af en anlægslov et enigt folketing vedtog den femte februar to tusind og femten en ændring af lov

om metroselskabet og udviklingsselskabet by havn som blandt andet

transportministeren til at foretage den forberedelse undersøgelse og projektering som er nødvendig for at forberede og sikre anlæg af en nordhavnstunnel endvidere bemyndigede loven transportministeren til at udarbejde en vvm redegørelse af projektet og vvm undersøgelsen som ligger til grund for nærværende anlægslov blev udført af

offentliggjort i to tusind og seksten

nordhavnstunnellen der bliver en kommunevej og som primært finansieres af kommunen er således politisk

bemyndiger transportministeren til på vegne af københavns kommune at anlægge en tunnel fra nordhavnsvej til kattegatvej i nordhavnen foruden anlægget af selve tunnellen indeholder forslaget hjemmel til at der kan etableres en midlertidig erstatningshavn i færgehavn nord i anlægsperioden

lang vejtunnel med to kørespor i hver retning og forventes at åbne for trafik senest ved udgangen af to tusind og syv og tyve endvidere forberedes tunnellen til en senere videreførelse i østlig ringvej i forbindelse med anlæg af lynetteholmen sidstnævnte er ikke en del af principaftalen fra to tusind og fjorten men er en afledt effekt af den politiske aftale af femogtyvende oktober to tusind og atten om anlæg af lynetteholmen her noterede et bredt flertal

herunder også en østlig ringvej som det er fast praksis her i danmark lægges der op til at folketinget med en vedtagelse af lovforslaget også giver miljøgodkendelsen hertil projektet vil skulle udføres på en sådan måde at indvirkningerne på miljøet holdes inden for rammerne af de udførte vurderinger af projektets indvirkning på miljøet lovforslaget indeholder forslag om at fravige diverse love baggrunden herfor er blandt andet at skabe klarhed om forholdet mellem anlægsloven og de regler i plan og miljølovgivningen der stiller krav om tilladelse godkendelse eller dispensation inden foretagelse af fysiske dispositioner i forbindelse med anlægsprojektet det er i den forbindelse vigtigt at holde sig for øje at udførelsen af projektet naturligvis skal overholde anlægsloven og rammerne i de miljømæssige undersøgelser af projektet som fremgår af vvm redegørelsen som jeg nævnte i indledningen er anlægget af

et kommunalt projekt derfor er det selvfølgelig naturligt at københavns kommune afholder de primære omkostninger der er forbundet med projektet udgifter til forberedelsen af videreførelsen af den østlige ringvej og en mindre forlængelse af tunnelstrækningen fra færgehavnsvej til kattegatvej forudsættes dog finansieret af selskabet lynetteholmen da det indgår i forbindelse med arbejdet omkring etablering af den nye ø lynetteholmen afsluttende kan jeg sige at som en del af den grønne forligskreds og så

støtte lovforslaget og jeg skal hilse fra det radikale venstres

så mange biler og lastbiler der vil køre derude i starten men når det er færdigudviklet ude i bydelen

der vil være en en stor trafikmængde og det er

forhåbentlig vil se at de

den tunge lastbiltrafik

frem til at det her ikke er noget der skal øge

som jeg læser lovforslaget og materialet bag lovforslaget så

og ser hvad de kommer med af forslag men der synes jeg at vi skal være optimistiske for jeg synes nu at københavns kommune er en by som

kan cykle sikkert rundt i byen og ikke udlede noget

jo et rigtig godt lovforslag som baner vejen for at vi kan få anlagt en tunnel til nordhavn det er der hårdt brug for nordhavn er i rivende udvikling vi taler om fyrretusind boliger som vil blive etableret derude i de kommende år og vi taler om fyrretusind jobs så der bliver rigtig meget trafik ud til nordhavn og derfor er vi selvfølgelig nødt til at sikre mobiliteten så vi ikke får nogle voldsomme trafikale problemer og flaskehalse så det er godt

min socialdemokratiske kollega har allerede redegjort ganske udmærket for detaljerne i

under anlægsarbejdet det synes jeg er rigtig godt jeg synes det er rigtig positivt at vi også med lovforslaget tager højde for at vi jo skal videre

jo en forløber for den videre udbygning af en østlig ringvej ved københavn

altså det trafikanlæg som for alvor kan rense københavns centrum for en stor del af trafikken nemlig den trafik der bare skal igennem københavn de skal jo

rigtig godt startskud til den videre anlæggelse af en østlig ringvej også i sammenhæng med projektet lynetteholmen så er det klart at vi

nogle kan føle sig generet og der skal vi selvfølgelig altid gøre hvad vi kan for at minimere disse gener for eksempel omkring støj og der noterer jeg mig at der lægges meget vægt på at støjgenerne minimeres

meget mere fokuseret end vi har gjort hidtil med trafikale projekter og det kan vi jo så passende starte med ved det her projekt og det er også det se der er lagt op til så er der

en lang række positive høringssvar på det her man hilser

også nogle der er lidt skeptiske og nervøse jeg noterer mig høringssvaret fra rådet for bæredygtig trafik som er lidt nervøse for de siger at det her

som bliver fremtiden nemlig

være fuldkommen grønt i fremtiden derfor forstår

nej fremtidens biler er fuldstændig grønne så det her er en grøn vej

en sjov argumentation og i hvert fald er jeg ikke nervøs for det

jo enige om i folketinget at vi skal over til grøn transport i et passende tempo i de kommende år og som det allerede er nævnt står den her tunnel færdig i to tusind og syv og tyve og allerede på det tidspunkt har vi rigtig mange grønne køretøjer i danmark så alt i alt er det et rigtig godt lovforslag og

i udvalgsbehandlingen bore ud om der er yderligere vi skal have fokus på jeg noterer mig at der når tunnellen åbner

vil komme til at køre godt otte tusind biler i døgnet på den men det er jo i starten

engang får udbygget den østlige ringvej

eller forventeligt rigtig mange flere biler der kører den vej fordi de skal uden om københavn og ikke ind igennem centrum så venstre kan

og det er vi også på vej til men men der er et stykke vej endnu blandt andet har vi nogle ting

den kollektive trafik mere sammenhængende så det bliver et attraktivt valg at træffe men der er altså rigtig mange mennesker også i hovedstadsområdet som har brug for deres bil af forskellige grunde

være at man skal aflevere børn to steder inden man skal på arbejde og så har man brug for sin bil det skal der være plads til

sat en meget stor pulje af til cyklisme så

jeg er dog ikke helt sikker på skråsikker på om det er en god idé at få cyklister ned i sådan en tunnel som er forholdsvis smal med de dimensioner der er lagt op til her så der vil jeg også svare ligesom min socialdemokratiske kollega det må vi lade københavns kommune tage teten på men jeg er ikke sikker på at det er en god idé at få cyklisterne ned i tunnelen

de her cykelstiforbindelser der er det jo sådan at da

besluttede man også at der ikke skulle etableres en cykelstiforbindelse på tværs af svanemøllebugten

et meget fint spørgsmål at få med i diskussionen her

interessant er det jo altså at vi får den del af lokaltrafikken som det er muligt over på cykler og at det også kan foregå

samtidig

det er i øvrigt også noget som borgerrepræsentationen selv skal forholde sig til rent anlægsmæssigt men når det er sagt

igangsættelse af anlægslove som har stor betydning for den infrastruktur

der synes jeg da også at københavns kommune skulle arbejde på det frem for at modarbejde det som man jo vitterlig har gjort indtil nu undtagen når det drejer sig om at få penge ind på det

været yderst kreativ på parkeringsafgiftssiden men det er en helt anden diskussion i

ministeren mulighed for at fremme og igangsætte anlægsloven for udviklingen af nordhavnen

igangsat projekteringen og gennemførelsen af den her erstatningshavn som skal placeres ved færgehavn nord

hele projektet og så er der bagefter fem år

og entreprenørvirksomheder så det er jo selvfølgelig

at dansk folkeparti er yderst tilfreds med at vi

også at den tunnel som man skal i gang med at anlægge nu

den her anlægslov fordi

i den her anlægslov lægger sig ret fast på en linjeføring for en havnetunnel altså østlig ringvej og det giver jo god mening at man gør det i den her anlægslov ellers kan det blive voldsomt dyrt at ændre mening på et tidspunkt

og det forberedende arbejde skal jo sættes i gang i forbindelse med den her tunnel men men i principaftalen for lynetteholmen aftalte man faktisk at man ville lave en forundersøgelse af

linjeføring end østlig ringvej og det synes vi i

have belyst om man kan gøre det på en anden måde end

anlægsloven fremsættes

vi synes det havde været hensigtsmæssigt at vente til man fik svar på om der var en mulighed for en alternativ linjeføring

i i principaftalen for lynetteholmen har man

på slutningen i to tusind og nitten så om man kunne skubbe det til den anden side af nytår havde vi syntes var mest hensigtsmæssigt

beklageligvis meddele at som forslaget ligger lige nu

vil vi afvente udvalgsbehandlingen af det men i udgangspunktet

linjeføring af en havnetunnel som i så fald jo ikke vil være en havnetunnel men en østlig ringvej den er ude fra lufthavnen og

refshaleøen og lynetteholmen og

nordhavnstunnellen det samme sted som som en havnetunnel skal gøre så så det bør ikke influere på sfs beslutning om at stemme for eller imod

linjeføring for en østlig ringvej i forhold til tilslutningen til

som er i gang lige nu og som gerne skulle være færdig lige om lidt

set på hvad der ellers står i principaftalen for lynetteholmen det er jo ikke sådan at det er det eneste man undersøger derfor synes jeg det havde været godt at man havde alle brikkerne på plads

er altså ikke anvendelig fordi det det gør ingen forskel om man vælger den ene eller den anden linjeføring nordhavnstunnellen er lige så relevant uanset om man vælger den ene eller den anden linjeføring for en østlig ringvej jeg synes bare at sf skal sige det hvis sf er imod en nordhavnstunnel i stedet for at sige at det er fordi noget som så ikke

i det her lovforslag tegner linjerne meget kraftigt op i forhold til hvad det er der skal ske i anden fase

det forstår vi godt at man gør i sådan en anlægslov her det giver mening men derfor mener vi også at

være her er forhindret og derfor vil jeg læse ordførertalen op nordhavn er en bydel som i fremtiden vokser med op til fyrretusind beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser til trods for at enhedslisten selvfølgelig gerne havde set at området kunne betjenes med kollektiv trafik og med cykler er dette nok kun et et fromt håb en byudvikling af denne størrelse skaber naturligvis et pres på den eksisterende infrastruktur som den nuværende vejforbindelse ved sundkrogen ikke kan bære dertil skal lægges den tunge trafik fra den allerede eksisterende containerhavn og trafikken fra krydstogthavnen ud fra den betragtning mener enhedslisten at forslaget om anlæg af en nordhavnstunnel giver mening

der skal sikre en god vejforbindelse mellem bydelen nordhavn og det øvrige københavn og videre ud af byen forslaget omhandler et statsligt anlægsprojekt og på den måde er det regeringens ansvar gennem udbudsmaterialet at der er styr på arbejdsforholdene når anlægsarbejdet udføres sporene fra storstrømsbroen skræmmer lige nu for så vidt angår arbejdsmiljøet derfor vil enhedslisten gerne have svar på hvordan udbuddet er skruet sammen så der sikres ordentlige løn og arbejdsforhold i forbindelse med anlæggelsen

nordhavnstunnellen herunder ikke mindst hvordan vejdirektoratet vil sikre kontrol af om arbejdsklausulerne overholdes

skal se de samme arbejdsforhold gøre sig gældende som vi nu ser på byggeriet af storstrømsbroen i forslaget estimeres at femogtredstusind bilister skal til og fra området dette tal kan og bør efter enhedslistens opfattelse bringes markant

en anden tilgang til at håndtere trængsel

udelukkende at fokusere på flere veje enhedslisten havde gerne set at forslaget også havde taget højde for at meget af trafikken i københavn foretages til fods og på cykel dette aspekt mangler jo helt

ligesom cyklistforbundet påpeger i deres høringssvar savner enhedslisten også en parallel forbindelse til cykel og gang enhedslisten er særdeles kritisk over for den del af forslaget som omhandler forbedring af en havnetunnel også kaldet østlig ringvej enhedslisten mener ikke at en havnetunnel fjerner de trafikale problemer i københavn det eneste der sker er at trafikken flyttes rundt til andre steder i byen det kommer blandt andet til at belaste brokvartererne med mere trafik i værste fald kan en havnetunnel betyde

den vej mener enhedslisten i bogstaveligste forstand

ikke helt uden humor henning hyllested ikke at vi skal nedad tværtimod dette bakkes op af flere trafikforskere en går ligefrem så langt som at kalde projektet en nødløsning og peger i stedet på en løsning i form

trængslen i københavn det er enhedslisten helt enige i de trængselsproblemer man ønsker at løse med en havnetunnel løses efter enhedslistens opfattelse ikke med flere vejforbindelser men i stedet med mere og bedre kollektiv trafik

større investeringer i cykelinfrastrukturen enhedslisten forbeholder sig en stillingtagen til lovforslaget og afventer udvalgsbehandlingen vi vil her have en forklaring på

ikke er valgt en parallel cykel og gangsti på det foreliggende grundlag forventer enhedslisten ikke at kunne støtte forslaget men at stemme gult

tak grunden til at jeg bare vil

det minder mig lidt om rokokoposten hvis det er tilgangen til til hvordan man kigger på hovedstadens metropolproblemer

og der ved vi jo at hvis man kigger over i

have de biler herind selv om det faktisk godt kan lade sig gøre at gøre det i mindelighed

politiske sammenhæng i det i forhold til den her principielle diskussion ordføreren er også inde på det i forhold

jamen hvad skal vi gøre hvis det ikke er vejene vi skal betale for hvordan

hele den måde vi tænker trafik på er så ensidigt fokuseret på biler

det går den rigtige retning med nogle tiltag

skal investere endnu mere i den kollektive trafik og faktisk give et løft til alle de mennesker som vælger cyklen hver dag eller kommer til fods

sikker på der vil komme et meget bedre svar fra

sted at parkere

skal bruge den kollektive trafik og tage bussen hvis ikke man kan regne med at den går

det der er hele pointen det handler simpelt hen om at vi bliver nødt til at gøre det sådan at der er nogle konkrete ægte alternativer

til at tage bilen og sidde i bilkøen og det er jo netop at investere i

biler i den seneste investeringsplan for trafikken i danmark det grønne transportforlig fra

blev to tredjedele af de hundrede milliard kroner afsat til jernbane to tredjedele

var det næsten halvdelen der blev afsat til jernbanen hver gang vedligehold af infrastruktur

så koster det ti kroner

usand

kan man godt finde pengene men når det rent faktisk handler om at få renoveret vores toge

vi ikke får en masse problemer i forhold til signalfejl og andre dele

man forsinker nogle af de investeringer som vi jo faktisk havde aftalt vi skulle lave i den kollektive trafik i forhold til beregningerne om kilometer og hvor langt

et ekkokammer hvor man bare gentager løgne over for hinanden

det er jo ikke rigtigt at vi ikke investerer i nye tog det

at vi ikke investerer i et nyt signalprogram vi bruger tyve milliard kroner på et nyt signalprogram så hvorfor siger fru victoria velasquez sådan fra talerstolen

alternativet og andre har knoklet

faktisk også lavet nogle brede aftaler hvor der er

der er med det jeg bare siger er at hvis vi kigger på et langt perspektiv har man i alt for høj grad satset på at det skal være bilerne i stedet for den kollektive trafik vi ser flere steder

i udkantsområderne at den kollektive trafik bliver mindre og mindre

at man eksempelvis kan tage bussen der er cykelstier der er blevet efterspurgt i lang tid flere steder og det har været på statslige veje og så videre

det er den kritik som jeg retter

herre niels flemming hansen hansen

vedrørende lov om anlæg af nordhavnstunnellen så jeg vil forsøge at korte mit indlæg lidt ned af hensyn til

det konservative folkepartis side er vi positivt indstillet over for

det er en del af den udvikling der skaber fyrretusind nye arbejdspladser i nordhavn

minimum lige så mange beboere vi bemyndiger gerne ministeren til at anlægge en nordhavnstunnel og samtidig bakker vi op om etableringen af erstatningshavnen i færgehavn nord

det kun kan gå for langsomt med at få nordhavnstunnellen ført videre ud til nordhavn

at ramme amagermotorvejen og eventuelt sjællandsbroen og eventuelt københavns lufthavn

sikre at der er tilstrækkelig kapacitet

i nordhavnstunnellen og ikke mindst på østre ringvej samtidig er

koblet disse rettidigt på i bygningsfasen begge dele

samme måde får ledt den gennemkørende trafik ordentligt uden om københavn så på den baggrund og med de nævnte forhold

vi andre ser ind i en fremtid ikke særlig langt herfra

fra de vindmøller som snurrer rundt derude og

brintbiler bliver måske også en ting i fremtiden og

som om der er et bredt politisk flertal som

ønsker at udfase biler der kører på fossile brændstoffer jeg tror ikke der er nogen tvivl om at fremtidens biler bliver

ved med at fastholde at det er noget skidt at folk kører i biler

gange så mange råstoffer det kræver hvis man bor der alene end hvis man bor tyve i huset hvorfor denne modvilje og dette had mod at folk

nu er der så en sag

nogle af de konsekvenser som det har at folk eksempelvis i københavn har været forskrækket over biler i mange år så hedder det sig lige pludselig

er problemet det er brændstoffet det er drivkraften

på brint allerede nu holder der halvtreds biler ude i havnen og venter på at få en køretilladelse

år

i kunne få cirkelturene væk

er velkendt for de fleste at det er en af de allerstørste miljøudfordringer

politikerne er så ræverøde og siger at

historikken omkring biler jeg elsker friheden jeg elsker

lugten af benzin og en god v8er det kan gøre mig glad det er som et godt kunstværk det er som en god sang at høre en bil starte

derfor synes jeg også at det er på sin plads at slå den her myte ihjel om at elbiler er

koster det en del

situation at når de her batterier så skal køre

at vi i danmark er lidt længere fremme på det elektriske område end de måske er i andre eu lande men det er stadig væk ikke en elbil der er

en elbil først er mere

elbil og elbatteri kan måske holde ethundrede og tredstusind km så skal de skiftes

co de er alt andet

så vi skal beholde bilerne

gerne have flere af dem

op til os politikere herinde at anlægge nok veje så folk kan køre i deres biler og så folk kan transportere deres familie

at det er en frihedsrettighed som man har som borger

er en havnetunnel den skaber mere plads til bilerne og det kan vi i nye borgerlige selvfølgelig støtte

hvis man gerne vil finansiere de her ting som politikerne bliver ved med at bruge penge på herinde kræver det at folk kan komme på arbejde det kræver at

kan komme frem og det kræver at vi kan fragte vores varer vi spilder milliarder

at herre lars boje mathiesen

af trængsel er det virkelig nye borgerliges synspunkt at den trængsel som jo ganske rigtigt koster millioner af kroner

år i tabt arbejdstid og så videre

sig ud af ved bare at anlægge veje og

anlægge veje ser nye borgerlige slet ikke muligheden for at

supplere trafikken

en god veludbygget og billig kollektiv trafik eller en god cykelinfrastruktur så folk kan tage cyklen er det virkelig bilen der er

hvad vi ellers kunne bruge til offentlig transport derudover skal vi bygge veje men teknologi og teknologisk udvikling vil også løse en masse ting

er man lige nu ved at udvikle den første elflyver

aarhus til københavn prisen på den vil måske være en ottendedel af hvad det på nuværende tidspunkt koster

andre steder som for stockholm til finland hvor man også vil prøve med hyperloop det er en ny måde at tænke energiformer på jeg tror på at teknologien i fremtiden vil gøre at vi vil komme til at transportere os på mange mange andre måder og derfor skal vi da ikke hænge fast i

det er da vist lige så oldnordisk som det

den kollektive trafik er

der er jo ingen tvivl om at elbiler og brintbiler står over for en voldsom udvikling

det vi snakker om her er om politikerne via adfærdsregulerende afgifter skal prøve at opdrage borgerne til hvilken slags bil de skal købe

gerne fjerne registreringsafgiften på alle biler også elbiler og

til at fjerne registreringsafgiften på elbiler

nordhavnstunnel og det er et rigtig fornuftigt forslag nordhavnstunnellen skal jo levere infrastruktur til de mange borgere der kommer til at bo i nordhavn et nyt byudviklingsområde i københavn

det ikke er noget som de skal betale det er københavns kommune der betaler det og en lille andel af det betales af det her lynetteholmsprojekt som også er

finansiere anlæggelse af metro

men også skal finansiere at vi anlægger en østlig ringvej i tunnel omkring københavn det er jo det andet perspektiv i det med nordhavnstunnellen

levere infrastruktur til dem der skal til og fra nordhavn men det andet og

er at at det er den første del af strækningen

som sørger for at folk kommer fra amagermotorvejen til helsingørmotorvejen uden at skulle ind igennem københavn faktisk skal

hedder ringvej to og den går ind over kongens nytorv hvis man vil køre den vej det duer ikke i fremtiden

vores ordfører tidligere på dagen gjorde opmærksom på

er ikke så begejstrede for afgreningskammeret fordi det netop lægger an til den østlige omfartsvej eller hvad vi kalder

herre ole birk olesen ikke at det er et problem at man i

en parallelforbindelse til cykler eller for den

skyld gående altså den her ensidige satsning på bilismen hele tiden som jo har præget det her land i

havneløbet så man kan komme hurtigere frem hvis man er cyklist eller

jeg forstod det sådan at der har været noget snak om at man også skulle have en parallel bro til cykler men at man er gået væk fra det altså at et stort bredt flertal i københavns borgerrepræsentation alle partier på nær alternativet har stemt for at skrotte ideen om en parallel cykelbro i i nærheden af den kommende nordhavnstunnel jeg tænker også at der kunne være behov for en cykelforbindelse der men men hvis der er nogle

tekniske forhold nogle indsejlingsforhold der gør at det ikke kan lade sig gøre så skal jeg ikke gøre mig klog på det jeg konstaterer at et bredt flertal i

det og det kan være at der er nogle tekniske indvendinger som som herre ole birk olesen er inde på

et udtryk for den der synes jeg lidt ensidige satsning på bilisme nu var ordføreren jo tidligere inde på at

enhedslisten gør sig skyld i en fuldstændig

har noget på sig hvis man ser på investeringerne

er de jo først og fremmest gået til biler og veje og

altså byggeriet af metro ud til nordhavn og en station på nordhavn er jo allerede i gang og vil åbne før tunnellen for bilerne ud til nordhavn åbner så også det konkrete eksempel viser at man sådan set først har satset på den kollektive trafik

takke ordførerne for de overvejende positive tilkendegivelser i

nærværende lovforslag er

en afledt effekt af en principaftale som blev indgået i to tusind og fjorten mellem staten og københavns kommune

venstre dansk folkeparti radikale venstre socialistisk folkeparti

har tilsluttet sig en del af aftalen er blandt andet etableringen af en nordhavnstunnel hvor vejdirektoratet skal varetage rollen som bygherre

lovforslag for folketinget det er ikke ukendt at

her i hovedstaden i disse år gennemgår en stor udvikling det forventes således at der i fremtiden vil komme op mod fyrretusind nye beboere og lige så mange arbejdspladser i området i dag er der bare en enkel adgangsvej for biler busser og lastbiler til nordhavn det siger sig selv at trafikbetjeningen af en så stor bydel der også indeholder containerhavn og krydstogtterminal skal opgraderes derfor anlægges nordhavnsmetroen som ordførerne også er kommet ind på hvor de første stationer åbner til næste år og en nordhavnstunnel nordhavnstunnellen skal altså ses i sammenhæng med udviklingen af nordhavn og tunnellen vil også bidrage til at

forbedre tilgængeligheden for den tunge trafik til og fra containerhavnen og krydstogtterminalen og dermed vil tunnellen altså også aflaste andre vejstrækninger på østerbro her vil beboere og handlende få lidt mere plads og lidt mindre trafik når nordhavnstunnellen er bygget færdig vil den blive overdraget til københavns kommune

kommunen skal også drive tunnellen efter åbningen

godt stille sig selv spørgsmålet hvorfor lader vi så ikke bare

hertil er der at sige at det følger af den føromtalte principaftale at anlægget af tunnellen skal ske i regi af vejdirektoratet og på baggrund af en anlægslov det står således ikke til diskussion hvis man læser aftalen fremgår det

den her model er valgt da staten har flest erfaringer og større indsigt i anlæg af store vejtunnelprojekter

sig selv et fornuftigt princip at lade dem der har ekspertisen udføre det de nu engang er gode til når man hertil tilføjer at nordhavnstunnellen forberedes til en senere

det er også baggrunden for at forberedelsen til en senere videreførsel i østlig ringvej ikke betales af københavns kommune men i stedet indgår i forbindelse med lynetteholm det sidste kunne man af gode grunde ikke vide da man indgik aftalen tilbage i to tusind og fjorten men det er fornuftigt at de dele der vedrører det næste projekt lynetteholm og østlig ringvej også betales af det næste projekt

og for en god ordens skyld skal jeg også fremhæve som også forskellige ordførere har gjort at der dermed heller ikke er direkte statslige midler i projektet

jeg vil lige tage et par stykker af dem først en lidt lavpraktisk kommentar

kaldte tunnellen for en motorvejstunnel og det antager

det er jo altså ikke en motorvej er tale om det skal jeg bare sige for

der jo er en meget lavere

det er jo som sagt sådan at nordhavnstunnellen forberedes til en senere videreførsel

er med vedtagelsen af anlægsloven for nordhavnstunnellen

østlig ringvej og anlæg af lynetteholm undersøges nærmere frem mod to tusind og tyve

vil det betyde at tunnellen efterfølgende skal lukkes for trafik i en længere periode

det vil desuden blive væsentlig dyrere at anlægge forberedelsen til østlig ringvej senere det der sker i praksis er at der reserveres et areal på nordhavn til det forventede

ikke bygges yderligere før den er undersøgt nærmere og der træffes beslutning om det i takt med at man

østlige ringvej stiger herunder at man fastlægger en

vil den arealreservation der er indlagt

vælger for en eventuel østlig ringvej

borgerrepræsentationen som har truffet

de har besluttet at der ikke for nuværende etableres en stiforbindelse københavns kommune har

materiale selv anført at og jeg citerer en stiforbindelse er et selvstændigt byggeprojekt der kan anlægges efter at

etableret det skyldes primært at der ikke er efterspørgsel herfor jævnfør vvm redegørelsen derudover skaber de undersøllebugten

etablere en stiforbindelse på et senere tidspunkt men det betyder

altså også at man dermed slipper for at have den trafikrisiko som er nævnt jeg mener at det var herre kristian pihl lorentzen der nævnte det

hvis man forestillede sig at cyklerne skulle køre i selve tunnellen

det er klart at når man ser på den generelle måde man afvikler

på i københavn så er det som herre ole birk olesen også fremhævede det jo meget ofte

over indre havn broer der kun bruges af gående og cyklister med videre det er også nævnt

det var af fru susanne zimmer at at

en emission og

nu antog at man ikke lavede byudvikling i nordhavn men at byudviklingen derimod

finde sted et andet sted som ikke var så bynært så vil antagelsen være den at der alt andet lige vil være mere

er det at man laver en tæt byudvikling med nordhavnsprojektet

fremmer at man eksempelvis netop kan cykle

jo altså også indvies

til næste år så i sig selv er princippet i

fordi alternativet skulle være at man befordrer sig længere og vi ved også at de længere befordringer meget oftere vil foregå i bil fremfor at foregå på cykel eller kollektiv transport derfor er det altså en fordel samlet set at gøre det på den her måde jeg tror at det var de umiddelbare kommentarer der har været behov for på nuværende tidspunkt men det er klart at vi jo

også bliver besvaret i udvalgsbehandlingen som jeg ser frem til dermed tak

ordførertalen nemlig spørgsmålet om de arbejdsklausuler der jo følger sådan et offentligt udbud og det er navnlig kontrollen vi ser nogle rigtig rigtig uheldige ting

anlægget af storstrømsbroen i øjeblikket hvor arbejdsmiljøet

og så videre men det er jo en diskussion vi har

de her offentlige projekter

arbejdsklausuler men hvor kontrollen

kunne gøre noget andet her om man kunne lave nogle kontrolgrupper der faktisk hele tiden

vi har også haft det omkring metroen københavns kommune har jo lavet en kontrolforanstaltning nu i forbindelse med deres projekter

et element som vi vil tænke på altså vi sikre arbejdsklausulerne jeg vil dog lige gøre den bemærkning i forhold til kontrollen af det gældende at det er rigtigt at der er mange påbud

rigtigt at der er rigtig meget på storstrømsbroen og

det det her lovforslaget handler om men det er dog alligevel relevant

skal rettes op på af entreprenører med videre men der bliver også udført en ret intensiv kontrol med det

kunne opsætte nogle bedre forventningsafstemninger med de entreprenører der skal arbejde men i sig selv

især et udtryk for at der også udføres en meget meget intensiv kontrol og det forventer jeg selvfølgelig også

sandelig også metroen som jo netop stod for

det jo også helt galt både med løn og arbejdsforhold men søreme også

sørger for at der i forbindelse med den slags projekter her er

en effektiv kontrol det handler jo også om at de udenlandske firmaer der jo tit og ofte kommer til at bygge de her projekter

danske kultur på det her område derfor er det jo egentlig godt med om jeg så må sige daglig tilstedeværelse af for eksempel fagforeninger som

ret godt eksempel på det fordi der er etableret en fysisk tilstedeværelse

dermed være ikke sagt at vi ikke godt kan blive endnu klogere

gøre det endnu bedre for det vil vi altid kunne men jeg synes faktisk vi har lært meget af netop eksemplet med metrobyggeriet